hundrede og en og tres beskæftigelsesministeren

hundrede og to og tres

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til i morgen torsdag den nittende april først giver jeg ordet til

ordføreren for forespørgerne herre karsten

indkaldt statsministeren og justitsministeren til denne hasteforespørgsel om i hvilket omfang ministrene i regeringerne var orienteret godkendte eller igangsatte sletning af indsamlede oplysninger hvorfor sletningerne fandt sted

delt med andre andre efterretningstjenester og

deler et ønske om at der skal komme mere åbenhed

klarhed om den politiske beslutningsproces

politiets efterretningstjenestes sletning af registreringer og sagsmapper efter murens fald for venstres vedkommende så understrege at vi synes det er særlig interessant at de tre socialdemokratiske justitsministre som øverste chefer for politiets efterretningstjeneste har spillet

vi er i venstre også dybt imponeret over

redegør for hvad reglerne for sletning og makulering er konkluderer man jo også at en række centrale spørgsmål ikke kan

dokumenter ikke længere findes størstedelen af

det vi skal diskutere i dag

omkring hvorfor man foretog sletningerne specifikt i

denne slingrekurs

om hvad der skete under nyrupregeringen særlig i

illustrerer behovet for den relevante politiske debat

forhold der henhører under justitsministeriets område og jeg vil derfor med det samme overdrage ordet til justitsministeren justitsministeren

tids debat om politiets efterretningstjenestes sletning af oplysninger det har været en interessant og relevant debat men også en diskussion der

de regler og vilkår der gælder for pets arbejde

også været tendenser til hvad der må betragtes som ren og skær politisk

for mig at understrege at pet yder en meget vigtig indsats for at beskytte statens og borgernes sikkerhed

vil gerne opfordre alle til at støtte op om pet i stedet for at kaste et mistænkeligt skær over tjenesten

med at slå fast at der ikke er noget nyt i at retningslinjerne for pet betyder at efterretningstjenesten sletter oplysninger der ikke længere er relevante det har i årevis været kendt af skiftende regeringer ligesom folketinget ad flere omgange er blevet orienteret om pets sletninger der er altså ikke tale om at pets sletning af oplysninger har været skjult det har således til stadighed været et centralt princip i de regler og retningslinjer der er og har været gældende for efterretningstjenesten at dets registreringer skal indskrænkes til det absolut påkrævede det handler om retssikkerhed i et retssamfund skal der være grænser for hvad staten kan registrere og opbevare om borgerne

de er offentligt tilgængelige på pets hjemmeside

til folketinget i retningslinjerne er der fastsat konkrete tidsmæssige frister for pets registreringer det fremgår udtrykkeligt af retningslinjernes § to at pet kun må opretholde registrering af danske statsborgere og herboende udlændinge

godkendelse hvis pet ikke vurderer at der er behov for at opretholde registrering i længere tid eller hvis wambergudvalget

skal registreringen slettes

som det også fremgår er spørgsmålet om pets sletning af oplysninger meget tæt tilknyttet

den kontrol som udøves gennem det uafhængige wambergudvalg ja det er simpelt hen selve kernen i wambergudvalgets kontrol at sikre at pet ikke behandler flere oplysninger end nødvendigt og at slettefristerne selvfølgelig overholdes baggrunden for det store fokus på regler om og kontrol med sletning af pets registreringer er at de kan virke mere krænkende end andre myndigheders opbevaring af oplysninger det skyldes jo karakteren af de oplysninger som pet opbevarer og at der i sagens natur ikke kan være indsigtsret for de registrerede disse forhold er det såkaldte wendler pedersen udvalg også inde på i udvalgets dugfriske betænkning et enigt udvalg foreslår at det bliver lovfæstet at pet ikke må opbevare personoplysninger i længere tid end nødvendigt

seneste tids debat i medierne

rejst spørgsmål om i hvilket omfang historiske hensyn medfører at pet skal gemme indsamlede oplysninger for mig er det et meget vigtigt princip at der af hensyn til de registrerede skal ske sletning af oplysninger om personregistreringer som ikke længere er relevante og nødvendige for pet på den anden side

også et reelt hensyn at tage til historieskrivningen som kan tale for at gemme materiale der ikke længere er et efterretningsmæssigt behov for afvejningen af disse modsatrettede hensyn

afspejlet i de nuværende retningslinjer for pet her fremgår det at der ikke må ske destruktion af materiale som efter statens arkivers bestemmelser skal bevares for eftertiden det drejer sig om de sager der har en særlig historisk interesse ordningen med bevaring af sager af særlig historisk interesse er ikke ny den bygger på en aftale helt tilbage fra nitten

fem og tres mellem rigsarkivet og pet det har i hele perioden været pets opgave at vurdere om retningslinjerne betød at de konkrete sagsakter skulle slettes eller bevares

jeg har jo ikke nærmere kendskab til de vurderinger som er foretaget men jeg vil gerne understrege at jeg ingen grund til at tro at pet ikke har fulgt

her gengive en række elementer fra udtalelsen det er pets opfattelse at der i forbindelse med sletning af en personregistrering kan foretages en gennemgang af de enkelte underliggende sagsakter når det skønnes relevant med henblik på at vurdere om disse efter deres karakter eller indhold for så vidt angår den relevante person kan have en sådan historisk interesse at de bør bevares en sådan gennemgang vil efter omstændighederne kunne føre til at ingen af de underliggende sagsakter bevares det kan for eksempel være tilfældet hvis materialet alene består af avisudklip eller oplysninger der i øvrigt er offentligt tilgængelige før en personsag overføres til et historisk arkiv vil der ligeledes efter omstændighederne skulle foretages en vurdering af om sagen fortsat opfylder gældende registreringsgrunde

der er sket en ændring af registreringsgrundene vil det efter pets opfattelse være berettiget at undlade en overførsel af sagens enkeltakter til historisk arkiv pet peger på at disse forhold også skal ses i lyset af at sletning af personregistreringssager ikke i sig selv indebærer en samtidig sletning af de relevante personoplysninger i pets konkrete operative sager det bringer mig til

om pets sletning af oplysninger der er stillet i den anmeldte forespørgsel

gerne understrege at det er en kendt sag at der igennem nitten firserne og nitten halvfemserne var et stærkt fald i antallet af danske statsborgere der var registreret hos pet det vil altså sige at der er slettet et stort antal sager hos pet i den periode fra udgangen af nitten fem og firs til udgangen af nitten fem og halvfems var der således tale om et fald fra ellevetusinde

hundrede og fem og tredive registrerede personer den første januar nitten otte og halvfems var tallet helt nede på to tusind otte hundrede og seks og tyve personer

fremgår af folketingsbesvarelser i årene nitten ni og firs til

samt den redegørelse vedrørende dele af pets virksomhed der blev offentliggjort i nitten otte og halvfems som led i den ophedede politiske debat om pet dengang i den redegørelse anføres om baggrunden for sletningerne følgende

af danske statsborger de senere år har flere årsager der er dels truffet beslutninger om at en del af de registreringsgrunde der havde sammenhæng med kontakter til den tidligere østblok ikke længere er gældende det har også betydet at de eksisterende registreringer på dette grundlag er blevet slettet inden udløbet af den normale tidsfrist for sletning af personregistreringer dels har arbejdet med revisionen og i givet fald sletning af registreringer de senere år helt generelt

har altså på intet tidspunkt været hemmeligt at pet foretog en større gennemgang af sine registreringer i den nævnte periode

at pet i den forbindelse foretog sletninger

hvorvidt de slettede sagsmapper er delt med andre landes efterretningstjenester og om man agter at

sig noget for at genskabe de slettede oplysninger det er muligt at visse oplysninger som nu er slettet har været delt med udenlandske samarbejdspartnere af oplagte grunde

der imidlertid grænser for hvad der kan siges om hvilke nu slettede oplysninger der har været delt med udenlandske samarbejdspartnere oplysningerne er netop slettet pet har endvidere oplyst at det ikke vil være muligt generelt at genskabe de oplysninger som pet slettede i

halvfemserne men herudover vil en genskabelse af slettede oplysninger også rejse helt grundlæggende retssikkerhedsmæssige spørgsmål vi taler jo altså om at genskabe tusindvis af registreringer

sletningen af indsamlet oplysninger hvis dette måtte have været tilfældet

jeg blot konstatere at der ikke i sig selv ville have været noget underligt eller fordækt i hvis landets justitsminister orienteres om en generel revision af pets registreringer som jeg også nævnte før blev det jo heller ikke på nogen måde holdt skjult at en sådan sletning var foretaget men jeg skal understrege at jeg har intet belæg for at konkludere at en tidligere justitsminister skulle have taget initiativ til sletningerne eller at sletningerne skulle være foretaget med noget som helst andet motiv end at leve op til de retningslinjer der var gældende for pets registreringer derimod må det antages at være sket på initiativ af efterretningstjenestens ledelse

for op mod tyve år siden var berettigede eller ej

konstatere at jeg ikke har noget grundlag for at antage at pet ikke skulle have fulgt de gældende retningslinjer om sletninger jeg finder imidlertid samtidig at det i lyset af den debat der har været i den seneste tid er væsentligt at der nu bliver skabt klarhed over de sletninger der er foretaget af pet i

det er vigtigt af hensyn til almindelig tillid til pet og for at undgå mytedannelser men det er frem for alt vigtigt at sikre at pet får ro til at koncentrere sig om sit væsentlige arbejde med at beskytte statens og borgernes sikkerhed regeringen har derfor sammen med enhedslisten aftalt at der iværksættes en udredning af pets sagsakter på det politiske område fra nitten ni og firs til makuleringsstoppet blev iværksat i nitten otte og halvfems

og skal foreligge i løbet af efteråret to tusind og tolv så den kan indgå i de drøftelser som vi i næste samling skal have her i folketinget

klart pet gør det fremragende og er til stor gavn for danmark de arbejder for vores tryghed de fortjener ikke myter og mistillid på baggrund af en debat der foregik for

tyve år siden og vigtigst af alt til debatten her i dag lad os nu give hinanden

håndslag på at vi ikke vil bruge vores efterretningstjeneste som kastebold i en politisk kamp pet har brug for at fokusere alle kræfter på at sikre vores tryghed og værne os imod de trusler vi desværre som land stadig står over for tak for ordet

til ministrene her i første runde og derfor giver jeg nu ordet til herre

den formodede koldkrigsspion lenz blev anholdt ved juletid i nitten ni og halvfems

lød det justitsministerielle startskud til den store jagt på danske stasiagenter og den tyvende november

ni og halvfems udtalte den daværende justitsminister frank jensen til tv avisen det antal folk vi har interesseret os for er under halvtreds vi taler om folk der har arbejdet mod statens interesser og er landsforrædere

stasiagenter til noget som helst hvorfor ikke blev der ikke spioneret mod danmark jo det gjorde der kunne det ikke bevises jo det kunne

hvorfor så ikke sagerne nåede forældelsesfristen og selv om der var klare beviser

spionage mod danmark og danske interesser er man per definition uskyldig når

forældelsesfristen men er der ikke et moralsk historisk ansvar og det interessante spørgsmål i den forbindelse er ikke hvad politiets efterretningstjeneste gjorde men hvorfor der gik ti år før nyrupregeringen for alvor interesserede sig for sagen altså ti år efter murens fald det samme spørgsmål stiller tidligere pet chef hans jørgen bonnichsen

andet skriver om de tre socialdemokratiske justitsministres begrænsede engagement i at opklare koldkrigsspionage resultatet er klart der var halvtreds sager om mulig spionage med frank jensens ord landsforræderi men på grund af belejlig sløvhed med og manglende engagement

kun en enkelt dømt for småting en anden grund til

er en anden belejlig begivenhed som blandt

folketinget i dag nemlig makuleringen af materiale

andet herre ole sohns sagsmappe den ansvarlige socialdemokratiske justitsminister bjørn westh blev for nylig i bt citeret for at disse oplysninger var unødvendige og myteskabende derefter ændrede han forklaring nu hed det at dokumenterne var blevet destrueret fordi de stammede fra ulovlig overvågning og derfor krænkede de registreredes retssikkerhed så kom en tredje version at makuleringen var ren pet rutine en registrering skal

ikke længere har efterretningsmæssig betydning alle tre forklaringer er interessante

bjørn westh har velsignet at man destruerede vigtigt historisk materiale politiets efterretningstjeneste skal nemlig sikre at materiale af historisk interesse bevares

var indhentet på ulovlig vis så er det da endnu mere mærkeligt som ansvarlig minister skal man undersøge ulovlighederne og ikke slette beviserne for at de har fundet sted uanset

er resultatet klart med socialdemokratisk velsignelse er vigtige oplysninger om og

blot syv år efter murens fald belejligt slettet i

sagsmappe som der er en hel del diskussion omkring sammenholdt med at den selv samme socialdemokratiske minister belejligt var sløv med efterforskningen af spionerne fører det naturligvis til spørgsmålet hvad er det den tidligere socialdemokratiske nyrupregering har at skjule og hvorfor holder man hånden over

i den nuværende regering indtil for nylig i hvert fald er socialdemokraterne bange for at stå til ansvar for egne handlinger under den kolde krig

er i hvert fald at det er belejligt at der ikke skete en retsforfølgning under nyrupregeringen og at det er belejligt at det

blev slettet i nitten seks og halvfems sket er sket men fremadrettet må vi sørge for ikke mindst af historisk interesse at sandheden

den kolde krig også spionage mod danske interesser kommer frem det handler ikke om tillid til politiets efterretningstjeneste det handler om tillid til den tidligere nyrupregering og de tre socialdemokratiske justitsministre i den

i venstre har vi fuld og fast tillid til

i pet generelt vi har ikke noget

er noget at udsætte på de tre socialdemokratiske justitsministre derfor ønsker vi en dybtgående undersøgelse af hvad der er sket i den pågældende periode særlig med den politiske både skriftlige og mundtlige beslutningsproces jeg skal på vegne af venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti fremsætte følgende

folketinget konstaterer

med mulighed for vidneafhøring af om arkiveringsregler

hvad årsagen var for sletning samt den mundtlige og skriftlige

der er allerede fire der har meldt sig så jeg beder om at man virkelig overholder taletiden og meget gerne taler mindre end en minut

forslaget til vedtagelse vil indgå i debatten og vil komme til afstemning i morgen så giver jeg ordet til

set udmærket tilfredse med den praksis der har været vi er bare ikke hundrede procent sikre på

og det er derfor vi vil have fokus på hvorfor

fremadrettet er det jo en interessant debat og den tager vi gerne med det radikale venstre når vi skal snakke om et nyt pet tilsyn og reglerne for politiets efterretningstjeneste men i øjeblikket

det er at den lovgivning der ligger skal overholdes

at der skulle være sket noget han nævner selv lig i lasten og så videre

bare nødt til at sige at den undersøgelse som justitsministeren redegjorde for

med enhedslisten alene skal

noget som helst fordi det her handler om at der måske

politiske implikationer for socialdemokratiske

i den periode og selvfølgelig er beviserne for det blevet slettet den eneste måde man kan finde ud af det

at snakke med og afhøre folk så derfor kommer man ikke nogen som

af registreringer under den kolde krig indtil muren faldt ni og firs

havde vi en regering i danmark som venstre var med i

hvis nu venstre for alvor synes at man skulle have lavet en anden politik når det handler om at gemme oplysninger når det handler om at rejse sigtelser

nede i vesttyskland til en middag med den vesttyske udenrigsminister på cirka samme tidspunkt

det tror jeg illustrerer forskellen på

der var venner og hvem der var

at illustrere at jeg tror at socialdemokraterne har dårlig samvittighed med

fra den kolde krig blev muliggjort med det der hedder rosenholzarkivet som danmark fik udleveret i nitten fire og halvfems da der var en socialdemokratisk regering

at man ikke læste rapporten grundigt nok

jeg tror ikke at socialdemokraterne dengang ville have lagt stemmer til hvis herre ole

undersøgt noget som helst man er modstandere

man har forsøgt med vold og magt undskyld udtrykket

lave en udredning som ikke kommer til at bevise noget som helst

westh som var justitsminister under nyrupregeringen siger en række forskellige ting

er en dansk storspion derude der ikke kan retsforfølges

fordi det er en offentligt kendt person

der peger i retning af at der ikke var et stort engagement fra de tre socialdemokratiske justitsministres side

hvem der spionerede mod danske interesser under den kolde krig om det er rigtigt

i historiske artikler som er frit tilgængelige på nettet og i

jeg spurgte om

et retssystem

retssystem påstår venstres ordfører at socialdemokratiske ministre

at intervenere i retssystemet og sørge for

at horribel påstand og viser jo noget om hvor lavt

under den kolde krig det handler om

har spioneret imod danske interesser det handler om med

frank jensens ord landsforræderi hvor man er en situation hvor der belejligt er makuleret en masse materiale

der ville kunne føre til nogle sager der er en masse sager der belejligt er blevet forældet uden man har set på

der så er historikere og så kan man mene

men det er trods alt historikere der er anerkendt i det historiske miljø

er det da relevant at få undersøgt hvad der

er en af grundene til at vi har den her forespørgselsdebat

det er en af grundene til at vi ønsker en undersøgelse der går dybere ned end den regeringen har aftalt med med enhedslisten som ikke kommer til at føre noget som helst med sig fordi den undersøgelse alene

var justitsministerens ord skal ske på skriftligt grundlag det vil sige

igen som skulle sættes til at undersøge

er der blevet talt både fra min side og fra herre karsten lauritzens side

herre karsten lauritzen ikke bekræfte når han nu står og siger at vi skal have vidneafhøringer at

en advokatundersøgelse altså heller ikke

lov om undersøgelseskommissioner slår jo fast at man kan udpege en enkeltperson til at lave en undersøgelse det kan være en jurist det kunne være en advokat

at bede folk om at stille op til afhøring hvor de bliver afhørt under vidneansvar

os fordi det ville føre til at man komme til bunds i den her sag det

på politikens blog

forgårs at hvis man skulle til bunds i den her sag som er

nyttede det ikke noget bare at bladre rundt i nogle papirer for de vigtige papirer er jo forsvundet de er slettet de er makuleret måske med socialdemokratiske justitsministres velsignelse nej

over at man fra venstres side havde opfundet sin egen form for advokatundersøgelse det

med kompetencer som som er præcis de samme som det der nu lægges op til hvor en universitetsprofessor skal undersøge sagen

det er det man almindeligvis forstår ved en advokatundersøgelse og at vi så på sigt når den kommer om allerede et halvt år så kan se på

havde vi bare håbet at at enhedslisten

set forstået at der var et fælles ønske om

man har ladet sig besnære af den gode kaffe og fortæring i justitsministeriet så man ikke længere ønsker at komme til bunds og det man har fået

skrevet det fint på bloggen på politiken at

mulighed for vidneafhøring det er ikke et spørgsmål om

at danmark har brug for en effektiv efterretningstjeneste det er nødvendigt

og det er også nødvendigt at efterretningstjenesten foretager registrering omvendt skal det også være sådan at der ikke er registrering for registreringens egen skyld der skal være en god grund for ellers ender

borgerne begynder at tabe tilliden til myndighederne

skader vi i virkeligheden effektiviteten af efterretningstjenesten og så vil vi ende med at gå de udemokratiske kræfters ærinde

når man har fulgt debatten her den senere tid kan man jo godt få det indtryk at der er nogle der mener at det bedste ville være hvis man registrerede så mange mennesker som muligt man registrerede så meget om dem som overhovedet muligt og at man gemte disse oplysninger så meget man overhovedet kunne det mener socialdemokraterne ikke vi tror lige præcis at det ville undergrave tilliden til politiet og myndighederne ville være en katastrofe for demokratiet og det ville svække kampen mod netop politisk ekstremisme og fundamentalisme

skal jeg på vegne af socialdemokraterne sf enhedslisten og de radikale komme med følgende forslag til folketinget tager justitsministerens redegørelse til efterretning men konstaterer at der er skabt tvivl om pets sletninger af visse sager på det politiske område derfor iværksættes en udredning af årsagen til pets sletninger fra nitten

otte og halvfems udredningen varetages af en universitetsjurist resultatet vil indgå i folketingets arbejde med wendler pedersen

med de anmodninger som kommer fra ordførere derfor er det fru pernille skipper der får den første

forkerte side af den historiske kridtstreg man har jo en

kommunisme i alle dens afskygninger uanset hvor man har set den

at et hovedargument for herre ole hækkerup for ikke at have en tilbundsgående undersøgelse hvor man også bruger mundtlige kilder

under schlüterregeringen

man kommer med en undersøgelse

der da også andre end lige den siddende regering der har et ansvar i den forbindelse det var den ene pointe den anden pointe er

komme noget der betyder at vi får ramt balancen mellem den enkeltes retssikkerhed

set er nok så vigtig i den her diskussion

enig med herre martin geertsen i at uanset hvad folk bruger som belæg for deres udemokratiske synspunkter og uanset hvad de har af dårlige undskyldninger for at mene at vold er anvendelig venstreorienteret

det er vigtigt at være på den rigtige side

jeg synes er flot og som man kun kan have

er det jo så meget desto mere interessant at

tilstrækkelig til bunds i den her sag

bruge mundtlige kilder end hvad schlüterregeringen i sin tid gjorde er der noget andet der så at sige stikker under eller underbygger det argument at man ikke skal bruge andet end skriftlige

skulle nedsættes en undersøgelseskommission det har jeg heller ikke hørt nogen af partierne der har rejst debatten her

om socialdemokraterne virkelig mener det

rigsarkivaren havde samme holdning

af enhedslisten i en indholdsløs vedtagelse med til at gøre

på min skærm

nikker så det er forklaringen på det jeg skal gerne for herre peter skaarup holde et

det giver mig så anledning til at svare på herre

spørgsmål om det med at slette mapper jeg har det grundlæggende synspunkt

jeg har

at registrere så mange mennesker som muligt registrere så meget som muligt om dem man kan når man gemmer de oplysninger så lang tid man kan så ender

effektiviteten af efterretningstjenesten fordi det undergraver tilliden til myndighederne og det er det sidste jeg

det er rigtigt at slette er det så rigtigt at slette i det ene og det andet og i det konkrete tilfælde eller findes der dér belæg for at man netop af historisk interesse skal beholde det jamen det beror jo på en vurdering i den konkrete sag

den enkelte konkrete sag men jeg synes det er rigtigt at man beholder noget hvis det har historisk interesse

tidligere statsminister anker jørgensens

i normalsituationen vil der jo ske det

rigsarkivet sådan at eftertiden kan se

hvorfor vælger man under den tidligere socialdemokratiske regering

vores interesse som politikere som interesserede i samfundshistorien at man sletter den slags oplysninger så

hvorfor kan vi ikke også af hensyn til ministerens egen sag

der intet rimeligt grundlag er for at beholde oplysningerne i registeret altså fuldstændig som redegjort for af justitsministeren jeg har ikke grundlag for at tro at man hos efterretningstjenesten har valgt at sige nu vil vi bevidst af politiske hensyn slette nogle informationer jeg synes i virkeligheden at

vi passe utrolig meget på af hensyn til den effektivitet vi har brug for der er hos efterretningstjenesten for at beskytte

jeg er meget enig med statsministeren regeringen giver selv udtryk for at der er opstået en tvivl og at det er derfor at regeringen er indstillet på at det her skal undersøges

at der er en tvivl og det er derfor vi skal have en undersøgelse nu er spørgsmålet tror herre ole

efterretningstjenesten forfølger det ene eller det andet politiske ærinde der håber jeg lige præcis at det eksempelvis kunne være herre tom behnkes parti der var med på at sige der skal vi i

politisk fordi der bliver nødt til at være en bred opbakning til efterretningstjenestens virke for lige præcis det der med at sørge for at vi har et nogenlunde trygt samfund det er det ene

makulering altså hvad reglerne

har været omtalt i flere kommissionsrapporter nemlig den generelle revision af hele arkivet det tror jeg kommer til at dække det som har været det nye

i virkeligheden det som kom frem i bt det tror jeg så fint bliver dækket af lige præcis de tre punkter

men det som regeringen lægger op til vil bare skabe ny tvivl uanset hvor længe den undersøgelse varer om det er en halv år eller fem år eller hundrede år

vil der når den er færdig være nye uafklarede spørgsmål der vil være ny tvivl på det tidspunkt

det er derfor jeg appellerer til

af historisk betydning

når ikke man tager den del med så vil det stadig væk stå som et uafklaret spørgsmål når den undersøgelse regeringen starter er færdig det er derfor jeg appellerer til lav nu en ordentlig undersøgelse så

lad os gå ind og undersøge lige præcis det hvad var reglerne hvordan slettede man så kan det da godt være

ok vi synes så at reglerne var forkerte for de gav adgang til at slette sådan og

en diskussion på et oplyst grundlag og det er da lige præcis den ordentlighed som jeg i øvrigt er enig med herre tom behnke i der er brug for på det her område fordi ordentligheden og også

fra folketingets side er fundamentet for at efterretningstjenesten kan fungere i et demokrati og kan

at beskytte demokratiet og så vi også kan ramme den der balance hvor det handler om retssikkerheden for det enkelte individ

det debatten i dag

og borgere sidder med på baggrund af den omtale der har været af sletningerne i

vi får svar på dem her i dag fra regeringen justitsministeren indledte nærmest med at sige

på sit pressemøde i går at det det at sætte spørgsmålstegn ved pet

af politiets efterretningstjeneste og der er ikke noget der kunne ligge dansk folkeparti fjernere

vi ønsker total opbakning

at politiets efterretningstjeneste gør et fantastisk godt stykke arbejde men det ændrer jo ikke

vi har lov til at kigge tilbage på beslutninger der er truffet i regeringer

det er vigtigt for eftertiden at man har

forskere og dermed jo også indirekte for befolkningen

at statsministeren starter med at sige to ord og

overdraget til justitsministeren altså ligesom om at det

noget regeringen prioriterer

oplysninger om flere tidligere statsministre herunder

tidligere statsminister anker jørgensen er blevet væk og det til trods for at arkivloven

oplysninger om sådanne personer skal bevares hvis der er tale om

en mere fremtrædende politisk kulturel økonomisk eller administrativ position jeg synes det er skandaløst at sagsmapper på tidligere statsministre er blevet slettet hvorfor blev de det kan justitsministeren svare på det med sletningen har man jo mistet vigtigt materiale

bedømme eksempelvis den sikkerhedsrisiko

statsministre har været udsat for og vi kan

kan det så tænkes at disse oplysninger kan gendannes det synes jeg også vi skal have fokus på her i debatten det burde dog minimum som en regering

gerne vil være regering for alle danskere

kan man gendanne sådanne oplysninger det er også sådan noget tågesnak fra justitsministerens

har nogle oplysninger men man gør ikke rigtig noget for at finde dem frem kan vi ikke få nogle svar i stedet for den slags tågesnak om manglende engagement fra en

at der er slettet noget

i den her to timers debat

ja vi regner da ikke med

præcis vi er henne ved noget af det der handler om ordentlighed og som handler om

ene eller det andet ønske men man kan få en fornemmelse af at med den måde som venstrefløjen her i folketinget har ageret på i forhold til hele spørgsmålet om den kolde krig

ind under gulvtæppet måske netop fordi man havde et ret tæt samkvem med østtyskland med sovjetunionen under den kolde krig og måske fordi der var kræfter i venstrefløjspartierne herunder socialdemokraterne

der foregik på den anden side af jerntæppet det kunne være en af årsagerne men det må vi jo få undersøgt det må vi få viden om når tingene kommer frem men jeg må bare sige at den undersøgelse som enhedslisten enhedslisten

så er man jo lige præcis i gang med at

at han ikke ville nemlig at mistænkeliggøre efterretningstjenesten

ikke tror som lader en masse hænge i luften og skaber myter og mistænkeliggør vores efterretningstjeneste som er nødvendig

med den kortlægning den udredning som justitsministeren nu har taget initiativ til

misforstår fuldstændig jeg taler om de partier på venstrefløjen i danmark som har været træge langmodige og som ikke har ønsket at få alle oplysninger frem om den kolde krig det er de partier jeg taler

for hvem det har været ønsket at lægge låg på hvad der foregik før

herre ole hækkerup kan komme med alle mulige forklaringer og undskyldninger og

været sagen det har været dansk folkeparti der har skullet kæmpe for at få en ekstra undersøgelse af den kolde krig som professor bent jensen har lavet færdig for lang tid siden men vi har altså en regering som ikke vil frigive dokumenter der kan gøre at de oplysninger kommer frem

hvorfor vil man ikke det

er gammelkendt stof de er nævnt i diis rapporten om danmark under den kolde krig de er nævnt i

har fundet ud af at de her makuleringer

er nævnt to hundrede og halvtreds gange

rapporten har været behandlet i i folketinget før

komme med en bemærkning om eller til

omkring tidligere statsministre er slettet de er

der kan herre holger k nielsen have en modsat opfattelse at de sagsmapper

burde være overdraget til rigsarkivet vi har den opfattelse at det er vigtigt for historieskrivningen

mapper går videre til rigsarkivet som reglerne i øvrigt foreskriver

at oplysninger om sådanne personer skal bevares hvis der er tale om personer der har haft en mere fremtrædende politisk kulturel økonomisk eller administrativ position vi er ikke blevet oplyst om at de mapper

ikke er blevet overdraget til rigsarkivet

jeg ved ikke om herre holger k nielsen er blevet oplyst om det

derfor har vi den her debat og derfor vil vi have nogle svar

de er men

også skal se på i den undersøgelse der kommer

selv opfatter sig som dem der styrede landet i de ti år og som i hvert fald på retspolitikkens

ikke

at få de her ting afdækket det kan godt være at man

af en åbenhedsbølge og at man gerne vil have oplysninger frem men det er jo for eksempel sf der her i folketinget ikke

for at få udleveret arkivmateriale

af mange bliver anklaget for at have modtaget sorte penge fra sovjetunionen det er under en socialdemokratisk regering at man ikke i tilstrækkelig grad har fået udleveret materialet fra

vi har ikke i samme omfang som for eksempel en række andre lande skandinaviske lande taget et opgør med den kolde krig der har sf været på det hold der har været tunge at danse med når dansk folkeparti har ønsket at der

en ekstra undersøgelse af hvad der skete under den kolde krig

hvad dansk folkeparti har gang i så sf har ikke være blandt de partier der har ønsket at få de her ting frem

vi har nået et ministersvar og tre ordførere og vi har fem ordførere og en ministertale tilbage derfor vil der kun være to

til hver ordfører og jeg vil prøve at dele sol og vind lige herre jeppe mikkelsen

historiske hensyn på den ene side og retssikkerhed på den anden er rigtig god og spændende når jeg så alligevel siger at jeg synes det har været

det fordi det er kommet frem som om det har været en ny sag medierne har fremstillet det som om det var en afsløring

halvfemserne reviderede sine arkiver det fremgår af besvarelser fra justitsministeriet fra

ni og halvfems og sågar i november to tusind og ni besvarede

til retsudvalget hvor han fortalte at der var sket en større sletning jeg kan citere fra besvarelsen makuleringen af det i spørgsmålet omhandlede materiale fandt sted som led i en generel revision af efterretningstjenestens sager på det politiske område

fra knap tolvtusind i nitten fem og firs til lidt over seks tusind

registreringerne trusselsbilledet var fundamentalt ændret og folk der tidligere havde udgjort en trussel mod det danske samfund kunne pludselig være harmløse

og mistanke om at den

med henblik på at skjule ubehagelige oplysninger eller lignende

kun overvåger og registrerer folk i det omfang er nødvendigt som liberal mener

hvor vi spørger hvad nu hvis hvad nu hvis

mistanke beholdt registreringer af folk hvis det var tilfældet

til en stat som ikke kunne kaldes en retsstat her

et lavmål hvor både politikere og medier fokuserer for meget på personer og for lidt på substans jeg tror der blandt vælgerne fra alle partier er en stor frustration

for at imødegå dette

hvor diskussionen om retssikkerhed på den ene side og historisk interesse på den anden er super relevant

at alle borgeres rettigheder skal

folks privatliv og at staten skal overvåge og registrere folk

til de saglige argumenter og vi ser frem til en god drøftelse af dette område med alle partier

en mere åben efterretningstjeneste

sammen med enhedslisten så vi kan få undersøgt området det er vigtigt

så pet kan udføre sit arbejde effektivt og frem for alt er det fint hvis vi kan afmystificere forløbet

have en advokatundersøgelse der kan afhøre vidner det er faktuelt forkert det kan en advokatundersøgelse ikke

dommer til så skal man have gang i en større undersøgelse så sammenhæng mellem hvad man egentlig ønsker og hvad man siger man gerne

jeg takke mange gange for ordet og jeg glæder mig til den fortsatte debat

til de anmeldte ordførere fra partierne

én person ganske vist en juraprofessor men kun én

gad vidst om det her skal med eller ikke skal med

om at kunne diskutere det man finder og relevansen af det man finder er det ikke lidt meget at lægge på én person

af mit første spørgsmål er så når nu man sætter en juraprofessor

en risiko for at hele spørgsmålet om det historiske altså arkivloven

informationer af historisk betydning ikke gemmes netop fordi de har historisk betydning vil det ikke være meget vanskeligt for en jurist at vurdere vil det ikke være nemmere for en historiker

om de her bestemmelser

om de er tidssvarende og så videre jeg har fuld tillid til at en jurist

fået ud af en advokatundersøgelse hvis

løbende sletning men at man i en periode gik i alting igennem og slettede rigtig meget materiale her i midten af

og kan ordføreren ikke bekræfte at det er en lille smule påfaldende at det er sket i forbindelse med

kommissionsnedsættelse i norge der ligner pet kommissionen og som skulle granske den norske efterretningstjenestes ulovligheder at

af tidligere ordførere og ikke mindst det faktum

og så ladet anklagerne påstandene stå ladet henvisninger til mappens eksistens stå andre steder mener ordføreren ikke at det er lidt sært hvis der bare var tale om at beskytte enkeltpersoners retssikkerhed at man så ikke sletter

af nitten halvfemserne fordi man har

var belæg for at opbevare oplysningerne jeg har ikke nogen mistanke om at det skulle falde sammen med nogen andre ting jeg

politiet der i efterretningsøjemed overvåger en borger og det så viser

set det er ganske glimrende at man sletter oplysningerne igen

og indser at der altså ikke er grundlag for en sigtelse eller tiltale så skal slette personfølsomme oplysninger igen

i nogle tilfælde har man jo ladet et resumé stå

det anklagerne mod personen men alle de såkaldte beviser

det vil sige at vi bare har en masse mystik og ideer om at der er nogle der har begået noget kriminelt og det synes jeg

set ikke har noget med retssikkerhed for den enkelte person at gøre

næsten høre på ordføreren at ordføreren er enig med mig i at der er noget der måske godt kunne trænge til at blive kigget på og at det er muligt at man har slettet de her oplysninger fordi de var ulovlige altså fordi man forsøgte

registreret og vedkommendes rettigheder

spørgsmål vi skal drøfte til efteråret når

efterretningstjeneste og en efterretningstjeneste

og jeg synes det er relevant

der skal slettes når der slettes og det vil jeg gerne

er det her meget velbeskrevet

mangler seriøsitet jeg er enig med herre jeppe mikkelsen i at der

balancer en balance mellem

det er er to hensyn der godt kan stride imod hinanden og det er jo det vi skal have diskuteret på baggrund af den undersøgelse der bliver lavet nu og

gerne skulle føre frem til nye retningslinjer men i betragtning af at det er så velkendt som det her viser det her helt tydeligt hvad det handler om

som er kørt fra borgerlige politikere og som nu er kørt fra forskellige medier

der er intet der kan blive så lavt at man ikke er villig

sidste der er kommet frem her i dag kunne

på venstres ordfører er sådan en teori om at der skulle have været et socialdemokratisk komplot hvor forskellige socialdemokratiske justitsministre er blevet enige om at nu skulle de hjælpe vennerne

sf og på venstrefløjen og derfor giver de besked til pet om at de skulle slette

kunne formentlig godt læse det tror jeg godt han kunne

diskussionen dengang jo handlede om at der blev registreret for meget det var det hele debatten handlede om og derfor var det

set meget naturligt at det var det som pet gik i gang med

den politiske historie i arbejderbevægelsen og på venstrefløjen men én ting kan jeg sige

tror at formanden kan give mig ret og det er

kommunisterne og socialdemokraterne

for at hjælpe en tidligere dkp formand med noget som helst når det handlede

venlige følelser på det tidspunkt i hvert fald mellem bjørn westh og søren søndergaard og mig vi var faktisk temmelig meget oppe

helt hen i skoven at man kunne forestille sig at bjørn westh ville forlange at noget blev slettet for at hjælpe søren søndergaard og mig det kan jeg garantere for

så pinligt at venstre sender en ordfører på banen med en sag der er så tynd som den her er når anledningen udelukkende er nogle artikler i bt og den gamle historie om at nu skal man have skovlen under

virkelig at vi kan få en diskussion

efterretningstjenesten om de her balancer

skal skamme sig jeg vil gerne høre herre holger k nielsen om han er bekendt med eller bevidst om at rød blok

hvorfor går socialistisk folkeparti med til at undersøge den her sag

hvis det hele handler om en heksejagt

lavet en nærmere analyse af de konkrete

jeg forholdt mig til var den der konspirationsteori

man hævder at socialdemokratiske justitsministre

bestemte sagsmapper for at hjælpe nogle nogle politikere på venstrefløjen

mand af lov og ret og er der en der virkelig står vagt om

alliancepartner og simpelt hen

ulovligheder det er da forfærdeligt hvordan kan tom behnke virkelig stå bag

men sådan er der så meget jeg vil egentlig ikke stille spørgsmål jeg synes bare at herre holger k nielsen kørte sig lige lovlig

været formand for et politisk parti der havde til opgave at nedlægge danmark som nation og afskaffe demokratiet det er det eneste man skal skamme sig over jeg forventer ikke noget svar

vi har hørt en masse om slettet materiale

fra herre simon emil ammitzbøll

det gælder alle

måske hidtil har antaget det er både sandt og forkert at

ikke er nyt noget af det er

men det som

hos vores efterretningstjeneste henvisninger til personmapper

at vores efterretningstjeneste

som ikke længere er relevante hvis en efterforskning ikke resulterer i en sigtelse eller en tiltale

skal man slette materialet men man skal slette det hele

stå tilbage i arkiverne

ladet stå en anklage tilbage om at han skulle have udviklet en

har ladet resumeer om socialistisk arbejderparti

have været i gang med at indsmugle illegale flygtninge lave terrorceller og planer om at befri blekingegadebanden

er tilbage det synes jeg ikke at der er særlig meget retssikkerhed over

tidsmæssigt faldt sammen med at man i norge

udtalt

ulovligt materiale men man lavede ikke nogen rapport eller dokumentation for

vores efterretningstjeneste lavet de og de fejl og derfor var de nu blevet rettet

at vores efterretningstjeneste

ikke var lovlige at have indsamlet

socialdemokratiske regeringer

blevet sagt drejer det her sig også om schlüterregeringen der formentlig og måske

og den socialdemokratiske ledelse dengang end der er i dag de konspirationsteorier ser

indlade mig på men det er da klart at hvis det har været tilfældet

at de ønsker at få undersøgt det her i dybden der

enighed er jo ophørt qua at enhedslisten

det alene og alene ske på baggrund af skriftligt materiale der er ikke nogen

om en udredning ikke en undersøgelse men en udredning

det svar ville den ikke være nødvendig men jeg vil sige at den kan komme dem nærmere også en skriftlig undersøgelse kan komme det nærmere

om vi tror der kan findes flere ved at nedsætte en undersøgelseskommission som jeg kan høre

karsten lauritzen og resten af oppositionen

vores vedkommende vil vi gerne have det her nærmere afklaret ret hurtigt før

har mulighed for at bede folk om frivilligt

det kan ikke alene afgøres på et skriftligt materiale

clausen enhedslisten har ladet sig besnære af den gode fortæring i justitsministeriet og justitsministerens ord om at det

man har fået enhedslisten tror man har fået en uvildig undersøgelse men vi kan nu se at man har fået en udredning

der være tale om en undersøgelseskommission hvis

afhøre vidner den vil skulle ledes af en dommer hvis der skal afhøres vidner så det vil være en undersøgelseskommission jeg har haft den opfattelse at der var enighed i folketinget om at vi havde brug for en hurtig undersøgelse og ikke en

fordi man er så forbistret klar på det her med

skulle afhøre fra enhedslistens side har vi det sådan

redegørelse der kommer til efteråret

talt meget om den gode mad man får ovre i justitsministeriet

vil gerne vide hvad der er på menuen når

undersøgelse af det her og ikke en

der skal arbejde i lang tid

at være støtteparti for en regering og

som vil kunne tilfredsstille borgerne nej det vil ikke ske og der er

nødt til at have vide af enhedslisten hvorfor skal

historisk interesse for den danske befolkning hvorfor er de udelukket

på politik og ikke har forstand

når man har det element af

slettet selv om det øjensynligt skulle have været overført til rigsarkivet

have meget lidt at lave når det kommer til om reglerne generelt er

efter gældende praksis og retningslinjer

noget der juridisk er acceptabelt kan for historikere være uacceptabelt

en regering eller nogle embedsmænd

så kan enhedslisten ikke godt få øje på

venstre konservative liberal alliance

en historisk undersøgelse eller hvor er

en mappe eller noget andet materiale

vil være historikerens fornemste opgave at kunne vurdere

kigge nærmere på arkivlovgivningen altså at vi måske skal sørge for at der er en historiker

skal huske i den her debat er at

meget mere åbenhed og meget mere kontrol

herre peter skaarup og dansk folkeparti vil være med til at se

diskuterer det her i verdenskommunismen er

af historiens største forbrydelser så i hvert fald det tyvende århundredes største forbrydelse imod menneskeheden

som minimum måtte et meget stort tocifret milliontal

lade deres liv for kommunisterne

ddr polen tjekkoslovakiet ungarn bulgarien rumænien albanien cuba ja jeg har desværre ikke taletid til at nævne alle de lande hvor kommunismens forbrydelser er blevet begået europarådet vedtog

endda været koncentrationslejre tortur har været udbredt ytringsfrihed har ikke eksisteret

for en historisk ramme vi taler i

tingene er foregået efter murens fald i nitten

ni og firs rigsarkivet har været på banen

fem og tres aftalen eller en forståelse mellem politiets efterretningstjeneste

overholdt fuldstændigt er der tvivl om

forskellige forskere at der er en række ting som er blevet slettet der ikke burde være blevet slettet blandt andet

herre ole sohn men også hans forgængere som formænd for danmark kommunistiske parti jørgen jensen og knud jespersen

hvad skete der egentlig i nitten halvfemserne var man lidt for hurtig med slettelakken var man lidt for hurtig med makulatoren var man lidt for optaget af

nogle retssikkerhedsmæssige hensyn og at der er en balance imellem hensyn som godt kan være modstridende på visse punkter men det må vi tage med

ting der handler om danmarks selvstændighed

om demokratiets overlevelse og selvfølgelig

enkeltpersoners retssikkerhed selvfølgelig er der nogle ting

fru pernille skipper ikke har fået kringle eller hvad det var der pludselig blev temaet men det ærgrer mig at enhedslisten efter min bedste overbevisning er blevet taget ved næsen af regeringen

ordførere vi også kan høre ikke har nogen interesse i

få det her undersøgt til bunds regeringens ordførere

noget tyder på

indgået en aftale med

forskellige opfattelser af hvad der er nødvendigt så

det man er i gang med at gøre når man i sit forslag til vedtagelse skriver at der skal være mulighed for vidneafhøringer er at lave en undersøgelseskommission altså noget som vi alle sammen tidligere

at ville lukke ned for det her lige bekræfte at det er enhedslisten der siden midten af nitten halvfemserne

andet resultat det som bekymrer mig

det første den manglende interesse for den mundtlige del

kommer ud af det her med de to

set ikke kan finde ud af særlig meget og derfor sker der ikke noget man kan jo næppe tage tingene op af makulatoren

der er ting der er røget igennem makulatoren

lavet om på men jeg prøver igen vil ordføreren ikke bekræfte at hvis man skal vidneafhøre mundtligt i en undersøgelse så skal

dommer så er der tale om at man nedsætter en kommission efter lov om undersøgelseskommissioner

det er det der står i lovgivningen

en særlig vedtagelse til lund kommissionen der gjorde at

kunne bruge vidner bare for at komme med et konkret eksempel

i at vi ikke kan samle tingene op af makulatoren og

for at det ikke handlede om det skriftlige men også om det mundtlige

jeg beder om at få ordet til herre simon emil ammitzbøll er det med at herre simon emil

men hvis nu resultatet af udredningen er at der ikke er

blevet så kloge at vi kender reglerne og at vi ved hvem der godkendte den generelle revision i nitten seks og halvfems og at vi

afveg fra reglerne hvis svaret er at alt er gået helt efter bogen ligesom det skal så vil vi til efteråret kunne sige at så vil

reglerne om eller vi vil til efteråret kunne sige at det synes vi er helt forkert

allerede nu ved hvad der bliver svaret til efteråret jeg er lige ved at sige at jeg glæder mig til at stå heroppe

nakkehårene mod herre ole hækkerup

de antydninger eller mytedannelser der er om at politiets efterretningstjeneste ikke skulle

samme

det herre simon emil ammitzbøll tidligere i debatten sagde at

faktisk ikke have gjort efterretningstjenesten en enorm tjeneste ved at have sørget for at det

fuldstændig kortlagt så man er fri for lige præcis konspirationsteorierne så man er fri for mytedannelser og er det ikke lige præcis her

en bjørnetjeneste i ordets klassiske forstand man tror man hjælper men det gør man ikke for man har stillet spørgsmålet på en måde så der kun kan komme et svar og derfor er svaret ikke særlig interessant

og

er det uinteressant at stille spørgsmålet og jeg synes bare jeg vil ønske ordføreren og resten af regeringen tillykke med at man har snøret enhedslisten

uheldigt at der er skabt tvivl om sletningerne det er til gengæld godt at der er enighed om at

sletningerne nu skal undersøges det der er slettet og det der er

så langt så godt men det der ikke er så godt

at man ikke ønsker at komme til bunds i den her sag og der er det jo ekstra ærgerligt at lige nøjagtig statsministeren har appelleret til at der skal være ro på det her område forudsætningen for at der bliver ro arbejdsro

at man fjerner tvivlen en tvivl vi enige om er til stede men den måde man så vælger at undersøge sagen på vil alt andet lige efterlade ny tvivl

man berettiget kunne sige der er stadig væk tvivl

materiale er der to uheldige ting

er at det meste af det skriftlige bevismateriale er væk det andet uheldige er at man ikke ønsker at spørge de personer som har været involveret hvad de foretog sig hvad de gjorde hvad de ikke gjorde hvad de sagde hvordan det var hvad deres erindring er

jo stort set ingenting tilbage hvis der virkelig har været nogen der har ønsket at slette spor

det betyder at med det som regeringspartierne vil sammen

der er problematisk for det ville i givet fald jo selvfølgelig

at der bliver skabt ro ikke mindst arbejdsro og at vi får fjernet den tvivl der er

sørge for at det sker første gang og det kan man gøre

men hvis man vil kan man for det det kræver er at man både får set på det skriftlige materiale der trods alt stadigvæk er tilbage

er det for en kommunikation der er foregået for eksempel mellem efterretningstjenesten og justitsministeriet

jeg tro at en hel del kommunikation foregår mundtligt

forudsætningen for at undersøge det er at man får lov til at spørge de involverede personer

var der skete hvad deres erindring er om det der skete

det er jo en meget meget væsentlig del af den her undersøgelse

jo en del af den tvivl der er

der stadig væk være tvivl

man så har foretaget sletninger og de kan meget vel være fuldt ud berettiget det kan være sket fuldstændig efter spillereglerne er der så nogen af de sletninger

ganske vist ikke længere figurerede som sagsmapper ved efterretningstjenesten

af historiske grunde blev gemt

være bedre med mere end én undersøger to eller tre vil være bedre herunder ikke mindst en historiker

til bunds i sagen og det er ærgerligt for det ønskede vi

men lad mig starte med at gentage hvad jeg sluttede med i min

sige meget meget klart at vi bør være af den opfattelse alle sammen at pet gør et fremragende stykke arbejde i dag de er til stor gavn for danmark de arbejder for vores tryghed og de fortjener ikke at vi har en politisk debat der bidrager til myter og mistillid på baggrund af noget der har fundet sted for

selv om vi har haft en debat her i dag som minder om noget jeg har lyttet mig til tidligere i folketinget når der har været diskussioner om den kolde krig trods alt kan give hinanden håndslag på at

sidste gang at pet bliver brugt som kastebold i en

vores efterretningstjeneste har behov for er

det arbejde de er sat til og det er at sikre at de kan værne os mod de trusler vi står

det er der behov for lige i øjeblikket man skal ikke åbne mange aviser for at se at truslen både fra terror og ekstremisme er til stede også i vores ellers fredelige del af verden i danmark er truslen meget reel vi har haft adskillige sager hvor personer er blevet dømt for at begå terror på dansk grund og lige nu

verserer der jo en sag hvor fire personer står anklaget for at planlægge

terrorangreb på morgenavisen jyllands posten

på den baggrund vi diskuterer efterretningstjenestens arbejde i danmark

diskussion som både handler om historie og om retssikkerhed

vigtig debat om hvordan vi sikrer vores efterretningstjeneste de bedst mulige arbejdsvilkår

muligheder for at folketinget kan samle sig bredt om en revision af de nye retningslinjer som skal være gældende for politiets efterretningstjenestes arbejde det kommer vi til

i efteråret

sagt ting heroppe fra folketingets talerstol i dag som jeg

passende og som jeg justitsminister på ingen måde kan sidde overhørig der er via

godt sige mere eller mindre smudsagtige angreb og i hvert fald

klare og grove manipulationer

indirekte anklager ledelsen af politiets efterretningstjeneste

år at acceptere politisk pres

blive siddende og så ellers omgå regler og lovgivning det synes jeg er en så grov mistillid til

som justitsminister simpelt hen

tyk pæl igennem det

det er passende at dem der siger den slags ting i hvert fald i samme sætning gør opmærksom på at selv om man siger det direkte eller indirekte så har man intet at udsætte på tidligere ledelser af politiets efterretningstjeneste de har gjort et fremragende stykke arbejde og de

vil gerne også slå fast at selv om der har været meget debat frem og tilbage om hvem har været minister hvornår

har vidst hvad så er der intet nyt i det er også vigtigt for mig som justitsminister at slå fast

retningslinjerne for pet betyder at efterretningstjenesten sletter oplysninger de ikke længere mener

relevante det fremgår her

politikere som har været omtalt i debatten

er omtalt på side seks og halvtreds manden der sad

det fremgår af en offentligt tilgængelig redegørelse vedrørende pets virksomhed fra nitten otte og halvfems alt er offentligt tilgængeligt det synes jeg hører med i den videre debat om det her

og udredningen som et flertal står bag i folketinget vil tage en konstruktiv dialog om hvordan vi kan sikre at vi får et

mere klart regelgrundlag for pet men forhåbentlig også et regelgrundlag som fortsat vil basere sig på at der er brede flertal bag vores efterretningstjenestes arbejde ikke mindst i den situation vi står i nu

heller ikke givet der er mulighed for at

der er svaret på alle spørgsmål og at debatten har været fyldestgørende

godt sige at der er fuldstændig enighed om at

har noget at udsætte på pets nuværende ledelse eller tidligere ledelser

diskuteret er politiske implikationer det er hvilke politiske beslutninger der blev truffet

for politiets efterretningstjeneste er landets justitsminister

det vi har villet have en sikkerhed for er at der ikke er foregået noget som ikke er ifølge

hvilken form for undersøgelsesredskab der

oplyse at en advokatundersøgelse ifølge advokatrådets retningslinjer ikke kun baserer sig på skriftligt materiale men også kan indeholde samtaler med centrale folk

er det alene skriftligt materiale

en aftale hvor man skal undersøge hvad der er slettet og

det man skal undersøge jo er makuleret er forsvundet

mundtlig samtale vidneafhøringer hvis man skal til bunds i den her sag men det har der altså ikke været et ønske om

at vi aldrig kommer til bunds i denne sag i hvert fald ikke med den undersøgelse som et flertal i folketinget nu har besluttet

er en undersøgelse men blot

alligevel som en lille sjov ting oplyse at politiforhandlingerne sluttede af med at

at vi selvfølgelig vil forfølge den her sag vi føler stadig væk at der er en lang række aspekter der ikke

der ikke er besvaret ikke mindst set i lyset af

mulighed for både her i salen og

for besvarelsen selv om statsministerens besvarelse var en smule kort

skal jeg da kvittere for besvarelsen alligevel og som den afsluttende ting skal jeg sige

den man tugter elsker man om jeg vil have herre holger k

et af de ubesvarede spørgsmål jeg vil langt hellere have nogle svar

kommer frem men som vi dog er nogle partier der vil forfølge så vi kan

hvilken politisk beslutningsproces der har været forud for makuleringen af vigtige oplysninger tilbage

også en udmærket debat som vi har haft her i folketingssalen

afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt

først finde sted i morgen

stillet af herre hans kristian skibby til skatteministeren hvor mon herre hans kristian skibby

hvilket indtryk gør det på skatteministeren at eksempelvis flødebollefabrikken samba as i skanderborg i sidste uge meldte ud at de vil flytte virksomheden til tyskland og afskedige omkring hundrede ansatte i skanderborg såfremt regeringens planer om stærkt forøgede sukkerafgifter bliver til virkelighed i

jeg sådan set rigtig glad for lejligheden til at

et par ting vedrørende regeringens politik først og fremmest vil jeg gerne gøre opmærksom på at formålet med ændringerne i chokoladeafgiftsloven

er at begrænse danskernes indtag af sukkerholdige produkter det gælder både afgiftsforhøjelserne på chokolade og sukkervarer der trådte i kraft den første januar to tusind og tolv og det gælder også den påtænkte udvidelse af afgiftsgrundlaget med flere sukkerholdige fødevarer der skal have virkning fra den første januar to tusind og tretten den helt overordnede baggrund for regeringens politik er et ønske om at højne folkesundheden da et for stort indtag af sukker er forbundet med blandt andet diabetes forhøjelsen af chokoladeafgiften og den påtænkte udvidelse af afgiftsgrundlaget er i overensstemmelse med forebyggelseskommissionens anbefalinger og derfor

det er lidt vigtigt at understrege i relation til spørgsmålet at chokoladeafgiften er indrettet på en måde der gør at importerede produkter pålægges samme afgift som produkter der produceres her i landet varer der produceres her i landet med henblik på

er derimod fritaget for afgift

er danskproducerede varer og udenlandsk producerede varer ligestillet i forhold til afgiften man kan altså ikke undgå afgiften på varer der sælges i danmark selv om produktionen flyttes til udlandet derudover

har virksomheden altså mulighed for at overvælte afgiften i prisen på varen når den sælges i danmark således at det er forbrugeren der bærer afgiften og altså også får tilskyndelsen til at mindske forbruget af sukkerholdige

er enkelte danske virksomheder som får utrolig store afsætningsmæssige

fordel men jeg synes jo også at vi fra politisk side er nødt til at forholde os til at der er nogle virksomheder som på det danske marked

kan leve af at være sunde vi skal også leve af at have arbejde

synes jeg jo selvfølgelig at det er utrolig problematisk når

fødevarevirksomheder marmeladefabrikker chokoladefabrikker slikfabrikker

grundlæggende en stor udfordring der synes jeg godt ministeren kunne

stærkt erhvervsliv og mange

have meget svært ved at være uenig i det er netop derfor regeringen faktisk har en politik der fremmer arbejdspladser i danmark og understøtter et stærkt erhvervsliv når det er sagt

det at være sund og det at sikre arbejdspladser

danskernes forbrug af sukkerholdige produkter det har betydet to ting

har vi hævet afgifterne på slik og chokolade det er sådan set gennemført det vi nu har planlagt er at udvide

at sikre en afgift på tilsat sukker det arbejde pågår og så snart regeringen er færdig vil det naturligvis blive fremlagt for folketinget og den øvrige

sundhedsordfører i øvrigt herre jonas dahl som er valgt i aarhus har valgt

til danmarks radio at udtale sig positivt over for at åbne for en dialog blandt andet med med den her

regeringen og i særdeleshed skatteministeren

de input der måtte komme fra den her branche

er nogle partier som har mere tilovers for private virksomheder og private job

anerkender skatteministeren ikke at det er utrolig vigtigt at vi har danske virksomheder placeret i danmark som både leverer til det danske marked og

set det der egentlig er tilfældet konkret i de her virksomheder

var regering for landet i en periode hvor vi mistede ethundrede og halvfjerdstusind arbejdspladser det er er regeringens helt klare målsætning at sikre flere danske

set en helt central del af vores økonomiske politik så hvis der er nogen der er optaget af private arbejdspladser private virksomheder

er det da i den grad regeringen når det er sagt

at sukkerafgifter jo ikke er pålagt varer der eksporteres de er pålagt varer der

forbruges her i landet og det er sådan set uanset om de er produceret i danmark eller produceret i tyskland eller et andet land det vil også sige

den samme uanset om virksomheden placerer sin produktion i danmark

man har et hjemmemarked ellers er

i at man har en produktion i danmark der skal være et hjemmemarked som en grundlæggende basisomsætning i virksomheden derfor skal man jo huske at hvis

ingen grund til at producere i danmark fordi vi har høje lønninger

produktionsvirksomhed tættere på

kunder og dermed få en mindre udgift

færre lastbiler der kører langt færre flyvemaskiner der flyver langt færre tog der skal køre langt det er ganske almindelig sund

inden for dansk erhvervsliv anerkender ministeren ikke

på et nationalt marked samtidig med at de har en afsætning uden for danmark

også fremover vil blive solgt ganske mange flødeboller og ganske meget marmelade

i de danske supermarkeder og heldigvis for det da regeringens politik er

skabe en tilskyndelse til at vi alle sammen forbruger lidt mindre af de sukkerholdige

erhvervslivet lad mig sige det klart og tydeligt det gælder bredt i erhvervslivet og det er også derfor at regeringen har lagt vægt på en god og inddragende proces hvor vi giver os tid til at udvikle en afgiftsmodel som imødekommer flest mulige hensyn netop for at sikre den rette balance mellem hensyn til folkesundhed hensyn til

sikring af det provenu som vi har forudsat i

vedrørende korrigeret ejendomsvurdering pålægger ejerne udelukkende at kunne klage skriftligt per brev med frimærke til skat frem for at kunne fremsende en klage over en vurderingsfastsættelse elektronisk

som nærliggende at konkludere at denne hindring

og de bliver behandlet helt på lige fod med klager der er indsendt ved brev

modtog skat omkring femogfyrretusind klager over vurderingen så jeg tror godt jeg kan konkludere at teksten i vurderingsmeddelelsen ikke har afholdt husejere fra at klage sådan som spørgeren lidt lægger lægger op til

er blandt andet derfor at skat gennem projekt godt sprog i er i gang med at omskrive skats standardbreve så de ikke skaber unødige misforståelser for borgere og virksomheder projekt godt sprog har siden projektets start i to tusind og otte allerede omskrevet fire tusind standardbreve og flere er på vej jeg har undersøgt det og projektet har forsikret mig om at teksten på vurderingsmeddelelsen vil blive

var gang i hushandelen i danmark nu er vi i to tusind og tolv der er ikke så så meget gang i vores ejendomshandler og derfor er

husejere som er dybt forundret over at de kan se at der er store stigninger i de vurderinger som deres ejendomme

her relativt ukomplicerede brev man får

klagen skal være begrundet og sendes til skat på ovenstående adresse

første juli to tusind og tolv

så er det jeg spørger ministeren i de her elektroniske tider hvor

at vi skal sørge for at kontakte det offentlige elektronisk frem for at gå ned på borgerservice

alle mulige andre steder og og bruge

ejendomsvurderingerne og samtidig skriver at

ejendomsvurderinger for to tusind og tolv anerkender ministeren ikke at skat

lyst og motivation til at klage over nogle stigninger

har været femogfyrretusind klager spørgerens

som som jeg allerede har nævnt giver jeg spørgeren ret i at

at det skal gøres klart at man naturligvis også kan henvende sig elektronisk

sende elektroniske meddelelser til skat via sin skattemappe netop fordi det når vi snakker om skat og oplysninger

det går jeg også ud fra at spørgeren er enig med mig

skal man stadig væk gå ned og og købe frimærker

det jeg såmænd bare i stilfærdighed har understreget er at spørgeren har ret i at meddelelsen skal være tydeligere i understregningen af muligheden for at

henvende sig elektronisk til skat når det så er sagt håber jeg også at spørgeren

det jeg nævnte indledningsvis nemlig at hvis man som borger ønsker at klage over sin vurdering og gør det elektronisk uagtet hvad der står i meddelelsen

fremskaffe oversigter over hvor mange af

blot for at understrege at hvis man ønsker at klage elektronisk

blot fordi meddelelsen er uklar

plads til fejl og mangler også inden for det offentlige det der bare er årsagen til har valgt at stille spørgsmålet i

gør noget endnu mere omstændeligt og

at registrere en elektronisk henvendelse frem for at lave

i hele det her embedsapparat så jeg vil gerne kvittere for at ministeren er obs på problematikken og jeg kan love at

vi nok skal holde øje med om det nu også bliver sådan næste gang

og jeg vil også kvittere tilbage det er godt at vide at der er nogle der

beklageligvis er i den seneste vurderingsmeddelelse

det bliver helt klart at man naturligvis også kan

at de vil miste medarbejdere i produktionen på grund af sukkerafgiften og mener ministeren at vi bør fastholde sukkerafgiften hvis det er målbart

det for også at sikre at der blev en bedre balance i dansk økonomi det

de ændringer der er lavet blandt andet af det der bliver kaldt sukkerafgiften ikke svækker virksomhedernes

af importerede varer omvendt vil det være sådan

at de virksomheder som eksporterer ikke får en særlig belastning så der er sådan set en ligestilling mellem danske og internationale virksomheder i forhold til

sukkerafgiften det er klart

bliver påvirket medmindre de ligesom foretager en omstilling og det gør virksomhederne jo som udgangspunkt fordi de tilpasser sig

som benytter sig meget af sukker stadig væk har en god eksportmulighed

udenlandske virksomheder som eksporterer til danmark så jeg tror

også vil fortsætte i

at fremme sundheden og det

arbejdspladser i produktionen det siger virksomhederne selv og hvem er det der arbejder i produktionen det er de allermest lavtlønnede

ikke har noget alternativ det er især i

yderområderne at det bliver et problem bisca ligger på møn som jo er et yderområde og det er

mennesker som hvis ikke de arbejdede i produktionen der

hænge på gadehjørnerne så de fabrikker holder jo liv i i

med sukkerafgiften går ind og ind

nu siger ministeren at konkurrenceevnen ikke bliver svækket men det gør den da i den grad når der er markant forskel på hvad slik koster i danmark og hvad det koster i tyskland og

bliver konkurrenceevnen svækket og det er det vi er bekymrede for i dansk folkeparti vi er også bekymrede for

at vi ikke kan se der er udsigt til at vi skulle blive mere sunde af den grund når det er så let at handle i andre lande

når det er til eksport det er klart at

det salg man har i danmark bliver påvirket af at der er en sukkerafgift og det gør selvfølgelig at man

må arbejde med at lave en omstilling af produktionen men når det er sagt

bekymring over at der bliver færre job til ufaglærte og

sket et markant fald i antallet af produktionsarbejdspladser i danmark

vi sætter fokus på at danmark fortsat skal være

det den nye regering har sat meget fokus på er

knækket kurven så det igen bliver attraktivt at have produktionsarbejdspladser i danmark og det er blandt andet ved at vi får automatiseret

produktionsprocesser at vi får digitaliseret virksomhederne og at vi får sikret en en bedre uddannelse også af ikkefaglærte grupper

hvad konsekvenserne bliver af sukkerafgiften nemlig at de må lukke produktionen mange steder senest var det samba flødebollefabrikken der ville flytte til tyskland hvis det skete fordi de var nødt til at lukke produktionen i danmark

har dansk erhvervsliv råd til at der er rigtig mange virksomheder som må dreje nøglen om på grund af det at rigtig mange arbejdspladser og at sukkerafgiften vil skabe den øgede arbejdsløshed hvor går regeringens grænse for hvor hvor meget vi vi kommer til

at det her altså ser ud til at gå den stik modsatte vej af det

der er regeringens hensigt er regeringen så positiv over for at gå ind og bremse sukkerafgiften altså hvis vi kan se at det går ind og skaber en øget arbejdsløshed som virksomhederne er så bekymrede

hvordan det går inden for levnedsmiddelindustrien og jeg har i den forbindelse

virksomheder i danmark som som producerer en hel del chokolade for at få en fornemmelse af hvilke udfordringer man står over for så jeg

men dansk erhvervslivs fremtid afhænger ikke af om man har en afgift som er lidt større eller lidt mindre det helt grundlæggende er at vi skal have ændret den udvikling som har

produktionsarbejdspladser den skal vendes

udlandet er begyndt at vende tilbage igen også produktion hvor det er ufaglært og faglært arbejdskraft der benyttes det er jo et tegn på at

og fyrre statslige arbejdspladser flytter til andre afdelinger hvoraf nogle af dem flyttes til københavn og mener ministeren ikke at man burde flytte statslige arbejdspladser den anden vej hvis man virkelig

uanset om der er tale om offentlige job eller private job vi har jo set rigtig mange private job forsvinde ude

sidste regering når det er sagt kan jeg ikke gå ind i konkrete

beslutninger der træffes i andre ministerier og styrelser men jeg kan oplyse at regeringen jo prioriterer beskæftigelse i landdistrikterne og jeg er sikker på at der ligger en velovervejet prioritering bag beslutningen om at omstrukturere naturstyrelsen så skal vi sige

sker rigtig mange besparelser og effektiviseringer i staten i denne tid ud over det almindelige bevillingsfald hænger det sammen med aftalen om boligjobordningen som blev etableret med dfs støtte i den tidligere regerings levetid boligjobordningen

skal ske effektiviseringer i staten på fem procent for at finansiere boligjobordningen den vi at videreføre men jeg hørte ikke herre dennis

bekymret over lukningen af arbejdspladser dengang

mig over at bekymringen nu stiger så voldsomt som den gør men selvfølgelig deler jeg at det er et problem at

jeg indtryk af at de aktuelle nedskæringer i staten bliver foretaget så reduktionen af

ændringen af organisationen indebærer flytning af flere årsværk og enheder fra byerne til lokale naturforvaltningsenheder og mange flere end

set ud fra en landdistriktssynsvinkel meget glad for når det nu er nødvendigt at spare for at bringe balance i statens finanser for at leve op til de forlig

lave endnu en centralisering og flytte flere arbejdspladser væk fra fra

at der er mistet arbejdspladser i vestjylland

det er utrolig langt ude at man på et spørgsmål

handler om statslige arbejdspladser som flytter væk fra ringkøbing

flere statslige arbejdspladser ind til københavn hvis ministeren havde

bliver centraliseret i københavn så hvis man mente noget med de fine ord om at ville gøre det modsatte så kunne man jo vælge

den anden vej hvorfor skal de statslige arbejdspladser altid centraliseres i københavn

i vestjylland eller i hedensted eller hvor det nu

det ud et sted hvor det hører hjemme

så samtidig ser på hvad begrundelsen er for at lave den

siger selv i pressemeddelelsen fra naturstyrelsen at det skyldes at

blandt andet vil spare på huslejen og så er der jo ikke

ringkøbing så hvis man virkelig ville ud og lave en spareøvelse i forhold til huslejen

da netop flytte hele naturstyrelsens afdeling i københavn til ringkøbing i stedet for det andet giver da bestemt ikke mening

var ganske positive nemlig at man ville gøre noget for landdistrikterne og så kunne ministeren jo vælge

vi jo bruger atten milliard

og meget af den vækst og kickstart kommer vores landdistrikter

stor investering i millionklassen et trecifret millionbeløb som betyder at vi skaffer

til en udligningsordning som sikrer at vi overfører fem hundrede

prioriterer landdistrikterne

til de enkelte ministerier er det faktisk sådan uanset hvad

at boligjobordningen forudsætter

finansieres via besparelser i to tusind og tolv

og restrukturerer i de forskellige ministerier

det er også et af de kritikpunkter jeg har for det er faktisk kun to hundrede og syv postnumre ud af de cirka

halvtreds postnumre som bliver dækket af den der aftale

trehundrede statslige arbejdspladser er placeret i region hovedstaden

man nu vælger at flytte endnu flere statslige arbejdspladser

krisen hvor københavn stort set er gået fri

faktisk er sådan at tres procent af de statslige

at vi er ved at få lavet en samlet opgørelse jeg skal vende tilbage når vi

det konkrete spørgsmål om naturstyrelsen vil

på den måde at det er ministeren selv der prioriterer

i regeringen hvor vi prioriterer vores landdistrikter og

noget mere landbomiljø hvor der er plads til ekspansion

midt inde i storbyen hvad med søfartsstyrelsen miljøstyrelsen og naturstyrelsen hvorfor skal

være en begrundelse for at flytte tingene ud men

giver absolut ingen mening at man sparer den billige husleje i ringkøbing og

logik vi skal bruge så burde man da netop flytte den anden vej og flytte noget ud af københavn til ringkøbing fordi man netop kunne få den gode og billige husleje så hvis det

boliger til en fornuftig pris også kvalitetsmæssigt gode boliger

ønske df tillykke med den nyvundne opmærksomhed i

og jeg indbyder gerne til et bredt samarbejde

i provinsen og det kan nok ikke helt undgås at der forsvinder lidt

er med stor gevinst både for danske lønmodtagere danske virksomheder og dermed

for danmarks økonomi

når man er en lille åben økonomi er en del af det europæiske indre marked

betyder det også at arbejdskraft kan ind og udvandre det er der mange

det stiller os også over for nogle udfordringer nogle af de udfordringer der er som konsekvens af det er for eksempel social dumping altså at

virksomheder vælger at ansætte udenlandsk arbejdskraft

samtidig sørger for at der er ordentlige arbejds og lønforhold det kan også være ved at udenlandske firmaer opererer i danmark

sikkerhedsudstyr uden respekt for arbejdsmiljøet

det er derfor at vi i samarbejde med enhedslisten har lavet en ambitiøs stor aftale i forbindelse med årets finanslov fem og tres million kroner bruger vi til at sætte ind

et bedre myndighedssamarbejde for at sikre at de mennesker der er på dansk jord har ordentlige løn og arbejdsforhold når det er sagt så synes jeg samtidig at man må sige at når det handler om at sikre at der er arbejde til de danskere der i dag er ramt af arbejdsløshed så tror jeg at der er et svar der er vigtigere end så mange andre og det er at der kommer gang i hjulene igen at vi understøtter væksten i dansk økonomi og skaber nye arbejdspladser det er det der har været

europæiske fællesskab sådan

også visse ulemper og en af ulemperne er jo altså

som ministeren nævner om social dumping

mulighed for at man fuldt lovligt kan komme ind og så udkonkurrere

problem man bør forholde sig til og diskutere hvorvidt lovgivningen

og ministeren nævner kickstarten men jeg har jo stillet spørgsmål til finansministeren om ikke finansministeren kan bekræfte

østeuropæisk arbejdskraft som vi så er med til at

problematisk fordi så er vi jo selv med til at iværksætte nogle initiativer folketingets side og fra regeringens side

ikke har den ønskede effekt i hvert fald ikke har den fuldt ud ønskede effekt der

der altså er et problem som det kunne være relevant at diskutere

jo et af de værste tidspunkter i i

der er grund til at glæde sig hos alle over at vi nu i danmark har fået en regering der vægter det at skabe arbejdspladser fordi det at få gang i dansk økonomi er nu engang det bedste svar på hvordan vi sikrer at færre mennesker rammes af arbejdsløshed

jeg ved ikke hvad der er spørgerens konkrete forslag men hvis forslaget ville være

højtuddannede og kortuddannede mænd og kvinder i øst og i vest i forskellige aldre og generationer der har utrolig stor nytte og værdi af at rejse ud i verden og arbejde man gør det måske i en periode af sit liv det kan også være at man gør det

udlændinge fra andre eu lande kan komme til danmark

til landet under visse forudsætninger det jeg bare anfægter er

i en situation hvor der er rigtig mange danskere svært ved at finde et arbejde

af for eksempel østeuropæisk arbejdskraft jeg synes at det kunne være interessant hvis man politisk diskuterede mulighederne for

lave et regelsæt der sagde at man lukker op for udenlandsk arbejdskraft

danskere bliver flyttet fra offentlig forsørgelse og over i beskæftigelse

ud over at diskutere social dumping som er

mener jeg hverken vil være gavnligt for

eller for de danske virksomheder og dermed heller ikke for den samlede danske

at man skal bakke op om en politik der skaber arbejdspladser det er kickstarten det er energiaftalen det er andre initiativer dernæst tror jeg at der hvor man skal bruge sin energi

at bekæmpe social dumping meget mere effektivt end

jo ikke været lavet en så ambitiøs aftale om

social dumping som den vi har lavet i forbindelse med finanslovaftalen for i år sammen med enhedslisten

må være det vigtige er at man selvfølgelig ikke kan konkurrere og dermed udkonkurrere på dårlige arbejdsforhold i danmark det tredje jeg vil pege på

er at hvis vi skal kunne klare konkurrencen fra dansk side om alle de job der måtte være både på dansk jord og på udenlandsk jord så er det

vi har verdens bedste arbejdsstyrke og det kræver at vi investerer i uddannelse og opkvalificering så alle

i eu regi hvor man jo i sidste ende ville blive nødt til at problematisere det fordi danmark er medlem af eu

er vanskeligt og en stor opgave

det er et problem og jeg tror at også fagbevægelser vil være enige med dansk

selvfølgelig er et problem vi har svært ved at få danskerne i arbejde og så bliver der ved med at komme østeuropæisk arbejdskraft til landet det siger da sig selv danske håndværkere har svært ved at finde et arbejde chauffører oplever at de bliver presset på grund af østeuropæisk arbejdskraft det skal vi da håndtere politisk i øvrigt vil

at mig bekendt var det jo sådan at spanien sidste år fik en undtagelse

at den danske arbejdsløshed ikke er lige så høj men det kunne være relevant at man tog det op med

kommissionen og spurgte hvilke kriterier

lukke af for arbejdskraftindvandringen fra andre eu lande ikke altid men i en vis periode

samarbejde med den mulighed det giver for at arbejdskraft og tjenesteydelser kan bevæge sig over grænserne til gavn for dem selv til gavn for lønmodtagere der får arbejde og

også på tværs af de europæiske lande

med grænsebomme og ved at melde os ud af det

og ved at tro at danmark isoleret kan løse den økonomiske krise så tror jeg

spørgeren tager fejl jeg er helt opmærksom på de problemer det indre marked

det er derfor jeg er så optaget bekæmpe social dumping og jeg vil egentlig opfordre til at hvis dansk folkeparti er optaget af den her problemstilling så er det her man skal bruge sin energi fordi de danske lønmodtagere

jeg tænker jo at det venstre gerne vil er at sørge for at den strategi der snart skal komme ikke bliver mangelfuld og jeg tror vi

er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe som er ved at komme med et udkast og så kommer det igennem den politiske proces ganske snart vil

satspuljeordførere hvor vi så tager den egentlige drøftelse for det det er jo også der vi har

følge op på den her strategi så jeg vil sige tak for omsorgen jeg kan garantere for at den her strategi ikke bliver mangelfuld

over at venstre nærer stor omsorg for

set ikke undre integrationsministeren

vi også nærer omsorg i den her sag især fordi sagen er vigtig det er jo uhyre vigtigt at vi får sat en stopper for

noget af det fru zenia stampe jo peger på er

holdningsbearbejdning alene kan stoppe tvangsægteskaber

vigtig faktisk tværtimod så jeg er fuldstændig enig med ministeren her men det jeg

fru zenia stampe peger på

holdningsbearbejdning alene i det her og

der ligger i det her udspil og det er jo det der er kritikken

egne partimedlemmer så jeg kan virkelig ikke se at det skulle være oppositionen

at pege på at det her nærmest var fikst og færdigt og

hvis der er nogen der vil være med til at arbejde på det her og imod tvangsægteskaber

at ministeren kan være det mindste i tvivl om

hele tiden sagt at vi arbejder på en strategi og at den bliver præsenteret i løbet af foråret jeg har på ingen måde sagt at strategien var fiks og færdig så nævner fru inger

venstre var sådan set også inviteret til at komme med bud så hvis venstre har nogle ønsker

om holdningsbearbejdende initiativer i forhold til de unge og deres forældre initiativer der skal opkvalificere fagfolkene der møder de unge så de bedre kan spotte og hjælpe dem

men jeg forstår så at fru inger støjberg ønsker

det fremstå som om man ønsker et bredt samarbejde jeg vil gerne bede ministeren om nu at fortælle hvor mange møder

hos beskæftigelsesministeren de tre ministerier

by og boligministeren han har også en lillebitte andel

af forhandlingskarakter

man prøver på at få det til at se ud som om man ønsker et bredt samarbejde

fuldstændig lukket omkring den blok man tilhører det er fakta ministeren og det nytter ikke noget

jeg kan ansvarlig for hvem det er venstre sender når der eksempelvis er integrationsemner på dagsordenen i satspuljekredsen

venstre at vurdere hvem man ønsker at sende til de forhandlinger der bliver indkaldt til

har rigtig mange ting på vej på integrationsområdet vi havde et meget langt samråd om

vi har haft mange andre vi har en integrationsreform på vej og vi har en strategi mod parallelle retsopfattelser og mod tvangsægteskaber vi har jo i regeringen arbejdet internt med hvordan tingene skal præsenteres og det er klart at nogle af tingene vil føre til at vi også

eksempelvis den strategi som vi står og taler om her har vi jo forhandlet

november måned hvor vi blev enige om den strategi efterfølgende er der sendt et udmøntningsnotat ud

som den ganske snart vil blive sendt til satspuljekredsen

og så vil jeg da håbe at fru inger støjberg vil finde tid til at komme

ikke sige hvem fra venstre der ønsker at dække mødet men venstre har en åben invitation

således som ministeren udtrykte det i et svar under samrådet i folketingets ligestillingsudvalg den ellevte april to tusind og tolv om

selvfølgelig også holde folketinget orienteret om det her

andre landes erfaringer som jeg

sagt en del gange og som jeg også sagde på samrådet

proces indebærer at vi kigger på modeller hvor der er indført lovgivning

vi kigger også på modeller hvor der ikke er

noget konkret lovgivning i værk det er ikke det vi har vi

inviteret til jeg ved at ordføreren

en invitation til her om fjorten dage

også gerne lige slå fast at en eventuel lovgivningsmodel

bliver ændret hele tiden synes jeg fra ministerens side det er så en anden debat

regeringen er i lige nu på ligestillingsområdet ikke har udelukket kvoter

vi kigger på de forskellige modeller

vi vurderer vi går i dialog og så tager vi en beslutning

haft en uge men seks måneder til ligesom at vælge retningen det jeg egentlig godt kunne tænke mig at vide

set det samme spørgsmål som vi også havde gentagne gange i samrådet i sidste uge det er

når man gerne vil arbejde for flere kvinder i bestyrelser eller

et klart signal fra danskerne om at vi ikke vil have tvangslovgivning om hvordan ligestillingen

der blev lavet for jyllands posten i starten af marts måned men

syv og firs procent sagde nej til det tolv procent sagde at det kunne være en mulighed

og det ved ordføreren også godt at fra sidste uge

med hensyn til den konference i aarhus hvor der er så mange der siger nej til kvoter og hvor

også henviser til en tidligere undersøgelse hvor der også var et stort flertal der sagde nej

ordføreren alligevel trækker kvoter frem og

fru fatma øktem skal

gerne slå fast at en eventuel lovgivningsmodel ikke nødvendigvis er det samme som at der indføres lovgivning om kvoter så man behøver ikke at blande tingene sammen

jeg har svært ved at forstå det det må ministeren så på et andet tidspunkt redegøre for det behøver ministeren

set heller ikke til den norske model

dialog med erhvervslivet for at lade os inspirere der så vi har faktisk kigget på rigtig rigtig meget vi har også kigget på komiteen for

så vi har kigget på et meget meget stort

inviteret til forhandlinger på et tidspunkt og allerallersenest til

vi fremlægge noget konkret det har jeg sagt igennem rigtig rigtig mange måneder og jeg vil gerne blive ved med at gentage det for det

er en proces vi er i og jeg lover

den er der allerede og jeg lover også at der

på kommissionens spørgeskema om ulige kønsfordeling i virksomhedsbestyrelser i i eu når regeringen først til efteråret

der er som vi ved først

lige nu på hvordan høringen skal besvares

resten folketinget det sagde jeg også

helt konkret spørges der til hvordan regeringen ser sig i stand til at svare på kommissionens høring når vi først til efteråret vil præsentere indholdet af den danske model som vi har talt om så mange gange svaret er at der i høringen spørges ind til hvordan en model

kan se ud når det er sagt er det klart at der allerede i besvarelsen til eu naturligvis vil være medtaget nogle af de elementer som regeringen synes kan være interessante at arbejde videre med

nogle af de konkrete ting har jeg

samrådet den ellevte april

selvfølgelig agter vi at svare på skemaet

samrådet den ellevte april altså at vi vil svare på skemaet

så sent som i dag lyttet

på spørgsmålene men det er jo ikke meget svar der er på de ting der bliver henvist til erhvervs og vækstministeriets afgørelse

er jo ikke hvad regeringen

ministeren gennemgik den dag

at lytte til samrådet en gang til for synes ikke der er noget svar på det og det er derfor jeg spørger om regeringen overhovedet agter

en idé om hvilken retning der er

jeg siger jamen hvis man kan svare på det

ministeren ikke kan svare på det når jeg spørger

blevet spurgt ind til hvilke yderligere initiativer der skal tages for at adressere problemstillingerne

at gøre på nogen som helst måde og igen

jeg er ikke helt enig med ministeren når han siger at det her ikke har en betydning

for det vi taler om når vi taler kønskvoter hvis det er sådan at man svarer

det er tilstrækkeligt at virksomhederne selv kan varetage opgaven men at der skal lovgives

nu har vi jo rigtig mange gange hørt at den danske model først kommer til efteråret men jeg har da en forventning om at hvis det er

hvilken retning regeringen er åben over for om det er tvang der kan bruges som redskab for at få flere kvinder i bestyrelser eller om det udelukkende er frivillighedens vej

det er også derfor vi selvfølgelig vil svare

en viden om i hvilken retning regeringen vil

den otteogtyvende maj i hvert fald meget meget klogere på

kan give en herboende udenlandsk forfatter der skriver på russisk medhold i at hun kan få støtte fra statens kunstfond når loven siger at statens statens kunstfond skal virke til fremme af dansk skabende kunst

jeg som minister naturligvis skal og vil respektere de afgørelser

som ligebehandlingsnævnet

nævnets forklaring fremgår af nævnets afgørelse og som

at statens kunstfonds formål er at virke

en meget selvstændig fortolkning af hvordan dette formål opnås dog med kvaliteten som

helt afgørende kriterium ved støttetildeling som minister

udvalgets fortolkning af dansk skabende kunst således

som udgiver på dansk og som har væsentlig betydning for dansk litteratur og kultur

at de faktisk ikke forholder sig til

forfatteren til

synes ministeren ikke at det er betænkeligt at et nævn for at kunne få den her kabale til at gå op henter argumentationen i eu direktiver

eu forbehold blandt andet på kulturområdet

loven ser bort fra loven som den er og henter henter argumentationen i eu direktiver synes ministeren ikke at det er for meget altså loven er

meget klar det dansk skabende kunst og

ingen måde intention om eller lyst til

at sætte spørgsmålstegn ved hvad grundlaget for den pågældende afgørelse er jeg anser ligebehandlingsnævnets medlemmer og formand som særdeles kyndige personer udi

og selvfølgelig have forskellige positioner i

den pågældende person er jo dansk

jeg fuld tillid til den afgørelse der er blevet truffet

forfatteren så klager forfatteren til ligebehandlingsnævnet ligebehandlingsnævnet kan ikke

med med loven og at der er medhold så henter de

skyts i direktiverne herefter siger kunstfonden pludselig ja og så er det jeg siger altså vi giver i danmark støtte til danske kunstnere

vi gerne vil have at de udfolder sig

er sproget vi giver støtte til forfattere for at de kan udvikle det danske sprog en forfatter der skriver på russisk udvikler ikke det danske sprog

det danske sprog så vil ministeren vitterligt ikke være med til

skriver på dansk og at man derfor også får støtte når man skriver på dansk og ikke

kunstfondens medlemmer

hvornår man skriver dansk

ordblinde og alligevel har vi fået udgivet

er at den pågældende forfatter er dansk statsborger og

og jeg har på ingen måde grund til at sætte

eller den konklusion som

har brugt mange år på

de har aldrig fået støtte

fortsætter med at skrive på sit modersmål får det oversat

det har aldrig været meningen med loven

meget klar man giver støtte til en forfatter når vedkommende skriver

og blander sig og det er jo en indblanding i

synes ministeren virkelig ikke at det er problematisk at vi nu skal til at give støtte

orker eller ikke har evner

på dansk det kan ikke være rigtigt

da opfordre ministeren til at gøre noget ved det her i stedet for bare

fraskrive sig ansvaret og sige det er nævnet der har

en afgørelse ud fra eu direktiver det er for sølle det er for slapt ministeren er kulturminister

jo meget godt forskellige politiske holdninger

herre ser sådan på det det gør ministeren ikke

omhandler statens muligheder for

om at overtage en række værdiforringede aktiver efter den model som vi er blevet enige om i forligskredsen bag

i forbindelse med udløbet af de individuelle statsgarantier i to tusind og tolv og tretten og med aktstykket og modellen

udviser vi efter min mening både rettidig omhu

i stedet for at sætte os tilbage og afvente om det må lykkes

at komme i mål med med den ellers påtænkte

en række ulemper den ville blandt andet kunne svække

de samme engagementer hvorved risikoen for staten for tab på individuelle statsgarantier og statslige kapitalindskud i de pågældende institutter ville blive forøget det skal så i øvrigt også bemærkes at modellen i modsætning til hvad der står i beslutningsforslaget ikke forlænger statslige garantier med et stort milliardbeløb frem til udgangen af

ikke nye statsgarantier involveret i modellen og de eksisterende garantier bliver ikke forlænget samtidig er det vigtigt at understrege at afviklingen af de aktiver som finansiel

overtager sker

koncernens egen regning og risiko så med modellen

er staten ikke stillet ringere end i dag og på den baggrund

behandlet eller diskuteret mere end tyve bankpakker enten lovforslag aktstykker

eller initiativer som er vedtaget af nationalbanken der jo går ud over hvad overskud vi måtte få fra nationalbanken altså mere end tyve forskellige bankpakkeinitiativer

seneste pakke er en decideret bankpakke eller

det afgørende i den seneste pakke som forligskredsen har lavet går jo på at skabe udvikling

en bank der servicerer og faciliterer små og mellemstore virksomheder med den nødvendige kredit for at de kan udvikle sig det synes jeg på sin vis er

de mere positive elementer igennem de seneste år men når det er sagt vil jeg

har haft det primære formål at undgå at der skete en nedsmeltning af dansk erhvervsliv

med den konsekvens at tabt i tusindvis af arbejdspladser ville være fulgt i

at det det der er sket med den

har været med til at sikre at vi trods alt overordnet set har en sund finansiel sektor som har kunnet sikre at væksten i danmark ikke led så stort

er uenig nu spurgte jeg

ikke kom noget svar på

af aktstykker lovforslag

økonomiske og finansielle situation i europa

uansvarligt hvis en regering og et folketing lod

danmark blev ramt af en finansiel uro som betød at arbejdspladser måtte lukke som følge af

den økonomiske krise der er i europa på en måde som giver færrest mulige

danske virksomheder og dermed for danske lønmodtageres beskæftigelse det er for mig

i i dansk økonomi det er jo et positivt tegn som forhåbentlig kan fortsætte det tror jeg blandt andet skyldes at vi har haft de her bankpakker

sikre at krisen ikke blev værre i danmark end

til at der er er maksimal stabilitet på de finansielle markeder og vi søger og ønsker at

sikre så stabile vilkår som overhovedet muligt både for indskydere og for låntagere i de forskellige institutter ligesådan ønsker vi at der skal være maksimal stabilitet for såvel private som

ønsket at skabe størst mulig tryghed og sikkerhed ud fra de overordnede principper jeg lige har skitseret vi kan ikke støtte det her forslag vi mener at

det det der er aftalt i de seneste forhandlinger ovre i erhvervsministeriet

og at den problemstilling der er gældende for for

kan håndteres som skitseret

formelle materielle hjemmel til at foretage denne transaktion er til stede

gældende lovgivning vi mener at det er en hensigtsmæssig måde

at gøre det på og der er ingen grund til at skabe fornyet usikkerhed omkring behandlingen af det aktstykke eller

situationen i det hele taget ved

tyve bankpakker og andre initiativer for at redde den finansielle sektor

jeg har jeg fanget synes venstre så

lovgrundlaget for at staten køber ejendomme for sytten milliard

der ikke er så meget værd at de kan sælges på det almindelige marked det er derfor det hedder værdiforringede

regeringen lovhjemmel til at købe værdiforringede ejendomme for sytten milliard kroner uden en egentlig lov om det i folketinget er det virkelig noget der bare kan vedtages

i finansudvalget

at behandle statens finanser og statens værdier på

i finansudvalget bare siger det er i orden vi køber lige nogle ejendomme

det er jo den som ansvarlige partier må forholde sig til og det er så det vi har forsøgt at afværge ved at have

det skal ikke skille os ad det er jo et forsøg på

at håndtere en situation som bestemt ikke er optimal og bestemt ikke er er tilsigtet eller ønsket men der er altså hjemmel i lovgivningen

pakker og det det drejer sig om nu

hjemmel til at finansiel stabilitet

som det også er forudsat at finansiel stabilitet skal kunne gøre i forhold til de

en afledt virkning som kan få uoverskuelige konsekvenser for pengeinstitutter men så sandelig også for virksomhederne

for noget der ikke er sytten milliard kroner værd hvis ordføreren mener der er sådan en lov så vil jeg gerne høre om

men staten må da ikke købe ting

også derfor man går i finansudvalget og beder om at få

opbakning til det men er det virkelig korrekt opfattet at venstre synes det er i orden at en så stor disposition som køb for sytten milliard kroner bare kan gennemføres ved et

bruger sytten milliard kroner i hemmelighed og bag lukkede døre og at det kun er på grund af enhedslisten

havde forhandlinger om det og besluttede det i marts på

der er ingen tvivl om at det vi snakker om her i forhold til

er at få den bevillingsmæssige dækning hjemmelen til at foretage transaktionen via finansiel stabilitet

er naturligvis til stede men det er da ikke nogen ønskesituation

er ikke noget vi har stået på tæer for at nå frem til det

her i folketinget som er fremsat af enhedslisten og som handler om

at enhedslisten vælger

anvende dette parlamentariske

gøre det som jeg kan forstå er at skabe åbenhed omkring den proces der foregår i

selvfølgelig rimeligt jeg skal ikke lægge skjul på at

tale som ministeren holdt indledningsvis i forhold til beslutningsforslaget og som sådan har jeg ikke meget at tilføje til det jeg synes dog på baggrund af den dialog der var med venstres ordfører at jeg vil understrege som jeg også mener ministeren gjorde det at afviklingen af de aktiver aktiver som finansiel stabilitet overtager jo sker for

koncernens egen regning og risiko og og dermed

stiller den model som vi anvender anvender ikke staten ringere end i dag

i den her sammenhæng så summa summarum som ved andre lejligheder

jeg gerne slå fast at socialdemokraterne selvfølgelig bakker op om de aftaler der er truffet i bankforligskredsen det gjorde vi før valget og det gør vi naturligvis også nu hvor vi selv har overtaget ansvaret

stadig væk glad for at der er en bred forligskreds som er parat til at handle når det er nødvendigt

de aktstykker som er fulgt deraf

det betyder også at vi ikke kan støtte enhedslistens beslutningsforslag

det radikale venstres ordfører

at det radikale venstre heller ikke

den ene og den anden art for at redde den finansielle sektor i danmark

måske var en god idé at man lavede et samlet forslag

en diskussion her i folketinget om hvordan

lave en finansiel sektor i danmark som er fri for spekulation og som udelukkende tjener et behov der er samfundsmæssigt i stedet for bare

fire styk og den udviklingspakke vi lavede for nylig har nogle benævnt som den femte bankpakke jeg synes faktisk at det er vigtigt at understrege at der er en væsensforskel på en udviklingspakke som jo er udviklende som skaber mulighed for at erhvervslivet kan udvikle sig som skaber mulighed for nye arbejdspladser og som giver adgang til en række

noget som alene har handlet om afvikling

det her tilfælde med det aktstykke vi står her med nu handler det jo heller ikke om afvikling af banker men derimod

drejer sig om det konkrete aktstykke været til behandling i finansudvalget nemlig at staten skal købe for sytten milliard kroner ejendomme til en pris der er højere end det de er værd

kan sælges på det almindelige marked altså

drejer sig om og det er bare et led i at

redde pengeinstitutter og redde pengeinstitutternes aktionærer så de ikke taber så mange penge men tværtimod i dag står til at

en gevinst i forhold til da krisen var størst derfor igen mit spørgsmål i stedet for hele tiden at komme med det ene initiativ efter det andet for at redde den finansielle sektor som den ser ud burde regeringen så ikke komme med et udspil der ligesom lagde op til

så vi ikke bare kommer til den næste krise

ud fra at herre frank aaen har forståelse for at ligesom dette jo ikke er

denne udviklingspakke så vil der også være lovforslag der bliver fremsat det er jo helt normalt når man laver større aftaler at der er flere elementer i komplekset og da især når man vælger

et lille element nemlig et aktstykke herned i folketingssalen så må det jo nødvendigvis være sådan

derfor pointerer jeg også bare at der er en større sammenhæng

den større sammenhæng lige præcis handler om at tjene samfundets bedste handler om

skabe arbejdspladser handler om at skabe vækstmuligheder for nye virksomheder for eksisterende virksomheder som i dag har svært ved at skaffe finansiering altså som er ramt af det som man populært kalder for kreditklemmen det er en alvorlig problemstilling og selvfølgelig skal vi gøre noget ved det og der er dette aktstykke en

her beslutningsforslag til behandling her i folketinget fremsat af enhedslisten en af de væsentligste årsager til at de bliver fremsat her i folketinget

som det eneste parti

at være en del af de partier som står bag at vi er nødt til at understøtte en stor troværdighed omkring den danske

det gør vi blandt andet ved at indgå alle de her aftaler om finansiel stabilitet

gjort siden krisen desværre begyndte og også viste sit beskidte ansigt i danmark tilbage

det er så også det der sker i dag vi har fra politisk side

mange andre partier sagt at det er utrolig vigtigt at der er stor troværdighed omkring den danske

at der er troværdighed om det at sikre sine midler og det at man tør lave indlån i bankerne og det at man tør låne ud i bankerne

hen en af de helt store motorer i det danske velfærdssamfund

lånbar kapital til rådighed og også en stor grad af risikovillighed det er det som andre

kalder rettidig omhu og det betyder også at vi når vi har de her store konsekvenser af en finanskrise

indimellem at lave om på vores lovgivning og sætte ind med en ny lovgivning

at vi sådan som enhedslisten jo også pointerer igennem de senere år har haft mange forskellige lovforslag til

selvfølgelig at der har været en del bankpakker

det her tilfælde at vi har lavet en udviklingspakke som skal fremme initiativer og som skal fremme at det bliver nemmere for

derfor er det sund fornuft synes vi i dansk folkeparti at vi støtter op omkring de her initiativer

de jo været med ved forhandlingerne og været med omkring

stille spørgsmålene søge indflydelsen få informationerne

egentlig er nødvendigt at vi bakker op omkring den danske finansverden

det er vi altså nødt til og dansk folkeparti kan ikke anerkende at det at det her beslutningsforslag skal vedtages

delelementerne omkring fih koncernen som jo er baggrunden for den her drøftelse

så på den baggrund er vi nødt til at sige nej tak det er det tredje

og derfor kommer der også tilsvarende forslag

jo ikke nogen debat om det så ville det blive vedtaget i en lukket forligskreds bag lukkede døre her et par hundrede meter nede til højre i ministerens mødelokale og så ville det gå derfra og til et lokale der ligger heroppe i finansudvalget og

jeg skal ikke stille spørgsmål her bare sige

andre ting i samfundet i stedet for i den grad som vi hører det her bare at bakke op om om bankerne og

her i folketinget fra enhedslisten som typisk ikke er finansieret

banditterne i habitter og så videre

give lidt mere og coca cola og alle de andre men det

at der er en god finanssektor i danmark

med til at sikre at virksomhederne faktisk kan få fornyet deres lånekapital hvis ikke man har en ordning med at virksomhedskreditter

kan blive fornyet er der mange virksomheder og dermed mange danske arbejdspladser som ville komme i en ganske alvorlig kreditklemme fordi virksomhederne

hen måtte lukke virksomheden og dreje nøglen om det ønsker vi

stimulere vores erhvervsliv så vi er sikre på at vi kan bevare og forsvare så mange danske arbejdspladser i danmark som overhovedet muligt

det er dybt dybt kritisk at vi kan se at der har været omkring ethundrede og halvfjerdstusind flere job i danmark tidligere

et hjørne og surmule sådan som enhedslisten

der sker nu med bankpakkerne er jo at man bare genrejser den gamle finansielle sektor til fordel for aktionærerne i den finansielle sektor i stedet for at sige at det

helt andre principper for hvordan man sikrer en ordentlig finansiel sektor

det var vigtigere at tage den principielle debat

synes det er forkert at gå efter de multinationale selskaber der ikke betaler skat og andre store selskaber der betaler for lidt i skat men det er jo dansk folkepartis valg og det er også helt i orden

at de multinationale virksomheder ikke betaler skat i danmark det er nemlig ikke rigtigt

at mange af de multinationale virksomheder betaler mange mange penge

sådan at de skaber arbejdspladser og vækst i danmark og der er også en stor

af momsindbetalinger i danmark så

herre frank aaen og enhedslisten

godt være at nogle af de her bankpakker havde bare en snert af fornuft i kan undre sig over

nej nej nej men når det drejer sig

optioner og alt muligt andet

jo ikke hvis ikke vi sikrer at der er ansvarlig lånekapital til rådighed i danmark så virksomhederne kan få fornyet deres kreditter

aktstykke tilbage som enhedslisten har fremsat

stilles en række fornuftige krav til de banker som er omfattet af statens ejerskabspolitik og aftalen om statsstøtte aktstykket indebærer at staten overtager en del af aktiverne fra

sf finder vi at løsningen med en opdeling er

staten skal være ejer af alle delene sådan som

økonomiske tab for staten idet der er blevet givet en ubegrænset tabskaution for

modtage en del af et eventuelt overskud

altså ikke dårligere end i dag for sf er det essentielt at vores små og mellemstore virksomheder klarer sig godt

har gode rammevilkår det indebærer bla

optage lån så de kan udvide deres forretninger de skal være med til at fastholde job og de skal være med til at skabe nye job til dem der er arbejdsløse og dermed kunne skabe

netop derfor er vi glade for

igen vil kunne finansiere de små og mellemstore virksomheder i forhold til principperne om hvordan staten agerer over for andre statslige selskaber

men man kan ikke stille specifikke krav til beskæftigelsen bæredygtigheden og så videre i bankens udlånsarbejde

stillet i forbindelse med det her aktstykke der drejer sig om sytten milliarder skattekroner

mellem halvanden og to linjer

nogle relativt intetsigende svar mener mener sf virkelig at det er er den måde man skal behandle

samtale med herre frank aaen når de her aktstykker

er nogen grund til at tælle spørgsmålene

stillet af kvalificerede spørgsmål

ikke havde fået svar på det vi ønskede

tillidsforhold som herre frank aaen må tro på

rimelig kritisk og med rimelig åbent sind til de her forhandlinger

til det materiale der er og på den baggrund

for sytten milliard kroner køber ejendomme der ikke er sytten milliard kroner værd jeg synes da måske det

i orden at skatteyderne skal købe

er en garanti men sådanne garantier har det jo med at fordufte

risiko og jeg siger bare at jeg synes det det undrer mig

relativt ydmyge spørgsmål

yderligere uddybning ud over hvad der har været af

vi kan gå ind og byde på de her ejendomme og det vil sige

over tyve forskellige initiativer

eller fire tusind milliard kroner

stribe andre initiativer der har stillet milliarder af

på spil til mulighed for at låne jeg tror det sidste var en hundrede og seksten milliard

hundrede og seksten milliard kroner ovre i vores bank og dermed sikre et mindre overskud i nationalbanken end det ellers

pris på under inflationen

almindelige borgere til de virksomheder alle taler om i dag

fyret så arbejdsløsheden i danmark

vokser efter min opfattelse fuldstændig urimelig måde at begunstige bankerne på

og ikke stiller ret mange krav til dem overhovedet

altså med sytten milliard kr man køber ejendomme for og jeg hørte før at de skulle købes til markedsprisen men det skal de jo ikke for hvis der var en markedspris på de her ejendomme blev de jo solgt på markedet

kan sælges på markedet det er derfor man kalder det værdiforringede aktiver vi så skal købe for sytten milliard kroner

hvis pengene så kommer igen med lidt overskud så skal

bank have fem og halvfjerds procent af overskuddet hvorfor skal staten ikke have hundrede procent af overskuddet når staten tager risikoen

en af uforståelighederne i det forslag

det er jo bare at pumpe den finansielle sektor op en gang mere så den kan krakke en gang mere i stedet for at sørge for at få en forandring

år siden var det sådan at når man havde penge satte man dem i banken og når man skulle bruge penge for eksempel

andet gik man ned i banken og det passende nogenlunde med indlån og udlån i den pågældende bank og der var ikke stor risiko ved det i stedet for

at vi har de her mastodonter som skal låne hundredvis af milliarder ude i verden og på den måde

tidligere havde vi altså banker der var banker i stedet for spekulationsobjekter vi havde en realkredit der kun sørgede for at hjælpe folk når de

købe deres bolig hvis der var overskud tilfaldt det i virkeligheden kunderne og ikke en eller anden bankaktionær på tilsvarende måde med forsikring livsforsikring og pensioner tidligere var det sådan at det var selvejende institutioner hvor der ikke var nogle aktionærer der skulle tjene på det men det

fordel hvis for eksempel statsanstalten for livsforsikring som var en statsvirksomhed

gav overskud så var det kunderne der fik

men globalt set i årtier uden store kriser

bare for en snes år siden

velfungerende og billig i modsætning til det vi har i dag som går fra krise til krise

det er derfor jeg hele tiden siger og det er også derfor

forslagene ned igen næste gang man laver en aftale bag lukkede døre

kan få den vedtaget bag lukkede døre oppe i finansudvalget så bliver det til behandling i folketingssalen

vi ikke bare bliver ved med at pumpe milliarder i finanssektoren men overvejer hvordan vi kan lave en

det der er brug for det er den principielle diskussion vi har brug for i stedet for bare at fortsætte med fire og tyve fem og tyve seks og tyve syv og tyve

som vi har fået ved de to andre beslutningsforslag af samme karakter

b tre og fyrre og b fem og fyrre som vi har haft i februar og marts

vækstaftaler som vi jo har indgået

initiativer som enhedslisten i det mindste godt vil bifalde ud fra en betragtning om at de har sikret stabilitet i danmark og de har sikret job i danmark

til at skabe endnu flere job i danmark bare den seneste

lovforslag her i salen om bankpakker

at vi har sikret mange danske

i danmark anerkender enhedslisten ikke

udvikling i udkantsdanmark

i udkantsdanmark det man gør nu her

er at man lader pengene gå omvejen omkring

om der skal gives penge til det ene eller til det andet altså om man vil finansiere en udvikling de siger mærkværdigvis nok nej fordi de har mere travlt med at tænke på deres egne aktionærer

at lade pengene gå via bankerne fordi bankerne altså ikke tænker på samfundet men tænker på aktionærerne hvis man har

at sikre udvikling i udkantsdanmark

mig bare give det mest ekstreme eksempel der har været i nyere tid

låne fire tusind milliard kroner til en procent i rente og det var for at hjælpe italien hvorefter bankerne så købte italienske statsobligationer til tre procent

hvis man vil hjælpe italien og købe statsobligationer skal

bare er højrefløjens forlængede arm enhedslisten går også ind for at nedlægge forsvaret vores militær

kommercielle bankvæsen man ønsker en statsbank jeg synes det er rart at vælgerne har et kendskab til de vilkår der hersker i et parti som jo er regeringens ubetingede støtteparti

og det er absolut ikke en god medicin for et samfund som som det danske det skulle jeg hilse og sige

i et åbent demokratisk samfund

sikre at mange danske arbejdspladser reelt går fløjten og det synes jeg

helt fint med mig lad dem da være frie også fri for statsstøtte altså hvorfor skal staten støtte frie banker og dermed frie bankers aktionærer

dansk folkeparti skulle mene

åbenbart at frie banker betyder at de skal

i problemer vi synes de skal være helt frie

bare passe sig selv og så skal vi sørge for at samfundet har nogle

det der med at vi skal låne private banker en masse penge til en

eller seks procent eller otte procent på den måde giver vi dem en statsgaranteret profit

korrigere et par faktuelle misforståelser der er ikke tale om at

hælder milliarder i bankerne selv om man kan være politisk uenig tror

et parti i folketinget der kunne forestille sig at man skulle hælde penge

at samfundet har hjulpet en række virksomheder og husholdninger igennem krisen men på en måde

til dato har fået en merindtægt på ni milliard kroner

det andet jeg lige vil sige det er i forhold til

overtagelsen af de såkaldt værdiforringede aktiver fra

og når det er en anslået markedsværdi så er det da korrekt at den kan anslås forkert

at det er anslået forkert så har staten garderet sig ved at der er en ubegrænset tabskaution det vil sige

viser det sig at den er sat for lavt eller at finansiel stabilitet er nogle dygtige handelsfolk som kan sælge produkterne videre med gevinst så får man en del af den såkaldte

har staten sikret sig at man ikke er stillet ringere end de nuværende betingelser tværtimod er sandsynligheden for at man er stillet bedre inden for rækkevidde det synes jeg er

til en privat men her er staten

i sig selv at der er et problem og dermed også en risiko hvad angår det med om der er tjent

når nationalbanken låner en hundrede og seksten milliard kroner ud til bankerne til en procent

i danmark til

bankernes gevinst på nationalbankens bekostning

at tage med og det fine regnestykke med at bankpakkerne giver overskud skyldes kun en ting og det er at man ser bort fra at bankerne når de

trækker den fra i deres overskud

er der et milliardunderskud på bankpakkerne

at det ikke skal være tilladt for virksomheder uanset

en vare man sælger så sælger man den forhåbentlig til en lidt større pris

jo derfor man har en forretning og det er sådan at hvis en møbelvirksomhed har nogle udgifter så trækker man dem fra

der er ikke lavet nogen som helst særstilling i forhold til den finansielle sektor de følger fuldstændig gældende afskrivningsregler

lige for at vi har fakta på plads man kan godt have en politisk diskussion og den

med og det gør ministeren jo hver gang jeg får et notat på det her punkt så glemmer man at trække udgifterne fra

eksempel det skattetab der samtidig sker

og sælger noget og kan de få en fortjeneste så får de det men her er det jo staten der låner dem pengene

staten skal låne en virksomhed penge som den ikke kan låne andre steder skal vi det er det statens opgave at låne banker penge til en rente de ellers ikke kan opnå bare for at de kan tjene nogle milliarder med statsgaranti det

det så måtte betyde at virksomheder store som små

og at man skulle sende tusindvis af danske lønmodtagere ud i arbejdsløshed

har vi sagt at det det er bedre

kreditfaciliteter til rådighed men på en måde

den konservative ordfører herre brian mikkelsen at sige at de konservative

liberal alliance er imod beslutningsforslaget fra enhedslisten

fordi vi elsker bankpakker det er ikke fordi vi elsker

at bankerne er en støttet branche i danmark

hvor vi mente at at verden nærmest stod for fald og

var under et voldsomt pres valgt at gå ind i nogle bankpakker og for at redde de penge som den danske stat har ude at flyde

kan det indimellem være nødvendigt at gøre nogle ting for at optræde som en rationel

for at de penge ikke skal gå tabt det her handler om at sørge for at danske skatteydere ikke taber penge som den danske stat har ude at flyde derfor støtter vi aktstykket

over for sociale problemer eller kommuner der ikke

ikke gives så meget som en ekstra krone til velfærd eller til at hjælpe folk

gætte på hvorfor liberal alliance har den tankegang at banker er vigtigere end almindelige mennesker men det er så åbenbart liberal

bare sige til ministeren at vi aldrig nogensinde

bare sagt at vi synes at man skal hjælpe den økonomiske udvikling i danmark på en måde som ikke primært hjælper aktionærerne i bankerne men hjælper de mennesker der har brug for at have et velfungerende finansielt system

udbygge deres virksomhed vi har hele tiden stillet forslag om at gøre det på en anden måde og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

l en hundrede og tyve som vi nu førstebehandler kan vi støtte det er jo et forslag der tager sigte på at lave en lang række fornuftige tilpasninger og ændringer af den eksisterende dbo mellem danmark og brasilien

det er helt fornuftigt og er tilhængere af at man hele tiden får udviklet de

ligger mellem danmark og andre lande plus at der også indgås flere

så tager vi herre dennis flydtkjær som ordfører for dansk

man er her i salen når vi har forhandlingerne der kan være ting at gøre udenfor men gør det før eller efter

er vi af den opfattelse at det er rigtig godt at danmark laver

i det her tilfælde er det jo så brasilien det handler om og det er et forslag som vi i dansk

kan støtte op om der sker ikke de store ændringer

vi kan ikke se de store faresignaler i de ændringer der kommer her så det synes vi da er rigtig positivt

konstaterer at det er et lovforslag som er godt og

er jo endnu et forslag som tager fat i forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne den her gang mellem danmark og brasilien og det er fornuftigt at få taget

den metode som danmark skal anvende til at lempe dobbeltbeskatningen når personer og selskaber her i landet modtager indkomst fra brasilien ændringerne angår altså dansk skat af brasiliansk indkomst som modtages af personer og selskaber her i landet den nuværende metode medfører at

og selskaber her i landet i nogle tilfælde kan slippe for at betale dansk skat af indkomst fra brasilien selv om brasilien ikke opkræver skat af denne indkomst i andre tilfælde kan personer og selskaber her i landet få den danske skat af brasiliansk indkomst nedsat med et større beløb end brasilien opkræver i skat af indkomsten ændringerne medfører altså at personer og selskaber her i landet som modtager indkomst fra brasilien skal betale en samlet brasiliansk og dansk skat der svarer til et

er åbnet herre troels lund poulsen

ungarn har vi samme holdning som vi havde til l en hundrede og tyve det her drejer sig om en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem danmark og ungarn og overenskomsten afløser den gældende som er fra nitten otte og halvfjerds

sund fornuft at regeringen går videre med at lave en modernisering

ikke hvis det er et simpelt forslag man støtter

med brasilien det er en aftale der erstatter den gamle aftale fra nitten otte og halvfjerds

vi synes det giver god mening at man laver nogle regler med de lande

hvor borgerne har bosat sig i det ene eller andet land så man

det synes vi er ganske fint så derfor kan vi støtte det

er ungarn

vedrører beskatning af grænseoverskridende pensionsbetalinger og at

den praksis som danmark har for indgåelse af

forhøjelse af prisen for registrering af køretøjer og for nummerplader det kan venstre ikke støtte vi har ikke brug for lovmæssige tiltag der gør det dyrere for borgere og virksomheder til gengæld kan venstre støtte den række af administrative forenklinger og præciseringer der også er en del af lovforslaget herunder at de autoriserede nummerpladeoperatører ikke alene kan indregistrere et køretøj og udlevere nummerplader men også bemyndiges til at afmelde køretøjer fra registrering i køretøjsregisteret det ser vi som en vigtig landvinding en vigtig forenkling der letter hverdagen for borgere og erhvervsliv landet over der

bliver nemlig mindre kørsel og mindre tidsforbrug i forbindelse med indregistrering og afmelding af køretøjer men som nævnt mener venstre ikke at der skal opkræves i omegnen af femten

om året ved forhøjelse af afgifter og gebyrer eksempelvis indebærer dette lovforslag at prisen for en papegøjeplade hæves fra en hundrede og tres kroner

firs kroner også ejere af små knallerter rammes hårdt det drejer sig typisk om unge borgere eller ældre borgere der ikke har råd til en bil regeringen foreslår at prisen på en nummerplade til en lille knallert hæves fra halvfems kroner til fem hundrede og halvfems kroner jeg har i øvrigt fra høringssvarene noteret mig at der har været en meget kort høringsfrist på dette relativt omfattende lovforslag blot elleve dage en så kort høringsfrist står i skærende kontrast til regeringsgrundlaget hvor man netop gør rimelige høringsfrister til et særligt fokusområde for regeringen med henblik på at fremme god regeringsførelse

og højne lovkvaliteten men sådan er der så meget sammenfattende kan venstre ikke støtte det samlede lovforslag vi vil dog gerne anmode

af lovforslaget så vi får mulighed for at støtte dets positive elementer vedrørende de administrative forenklinger jeg skulle hilse fra den konservative ordfører herre brian mikkelsen og meddele

nu kan jeg høre at linjen er at man ikke vil støtte det her på grund af en afgiftsudvikling

nede på under hvad prisudviklingen har været igennem årene

vil gå ind og sørge for at priserne i den kollektive transport

to tusind og syv er fladet ud således at taksterne i den kollektive trafik kun stiger med pris og lønindekset

vandene skiller der ønsker venstre ikke at det bliver dyrere at være borger eller at drive en virksomhed det her rammer jo netop mange små virksomheder der typisk har

der skiller vandene det kan venstre ikke medvirke til men vi erkender at

venstre har sådan en politik med at lige pludselig

for en masse afgiftsstigninger på alkoholsodavand mættet fedt

gennemføre en lavere værdi på rentefradraget

cirka en afgiftsstigning om ugen blev der indført af

landet kan ikke undvære bilen på nogen måde i andre dele af landet har den kollektive trafik sin meget store styrke det et både og ikke et enten eller så det er en fejlkonklusion

de afgiftsstigninger som herre thomas jensen remser op her er der jo en væsentlig forskel for det var led i en større skatteomlægning forårspakke

men det skulle være fuldt finansieret så vi ikke fik en klagesang om at vi gav ufinansierede skattelettelser den finansiering indebar jo at der kom en række afgiftsstigninger på andre forslag så der er en stor forskel her jeg ser ikke at det her

for skattelettelser andre steder desuden

må vi sige at det er en ret voldsom procentuel stigning når man hæver noget fra en hundrede og tres kroner til elleve

forbereder lovforslaget at opgaven med at registrere køretøjer og håndtere nummerplader kan varetages digitalt af forhandlere leasingvirksomheder og syns og omsynsvirksomheder lovforslaget indeholder tre vigtige tiltag det første er en forenkling af priserne for registrering af køretøjer og for nummerplader det andet er at sikre større effektivitet og gennemsigtighed i forhold til registrering af køretøjer og den registreringsafgift der betales af køretøjerne det tredje er at gøre energiafgifterne mere

mange år er priserne for registrering af køretøjer og for nummerplader forblevet uændrede derfor findes der et

prisniveau vi har i to tusind og tolv vil en bilejer

gerne selv bestemme hvad der skal stå på

følger prisen for ønskenummerpladen et prisniveau der blev fastsat tilbage i nitten to og halvfems

i orden for det betyder at priserne for registrering af køretøjer og for nummerplader faktisk er blevet lavere og lavere år for år derfor justerer og forenkler vi med det her lovforslag priserne så de både bliver tidssvarende og modsvarer de

er forbundet med at registrere et køretøj og håndtere nummerplader

i den forbindelse vigtigt at understrege at priserne samlet hæves mindre end den almindelige prisudvikling er steget bilismen bliver altså ikke stillet ringere end andre transportformer i dag er det sådan at autoriserede nummerpladeoperatører kan registrere og omregistrere ejere og brugere af et køretøj

kan klippe nummerpladerne afmelding og destruktion af nummerpladerne er en sag som skats motorkontor tager sig af det giver nogle bøvlede arbejdsgange for

derfor sikrer vi med det her lovforslag at

omregistrere og afmelde et køretøj det betyder foruden en større effektivitet hos

at vi sikrer at det bliver muligt at opnå de fulde administrative og økonomiske gevinster ved at gøre opgaven digital og lægge den ud til nummerpladeoperatørerne

registreringsafgiftsloven er for mange danskere

på to måder loven til gavn for almindelige danskere der ejer eller er brugere af et køretøj for det første gør lovændringen det lettere at gennemskue hvem der skal betale registreringsafgiften når ejeren og brugeren af et køretøj ikke er den samme person samtidig skabes der også klare retningslinjer for hvornår afgiften skal betales for det andet sikrer vi at det fradrag i registreringsafgiften der gives på grund af en bils sikkerhed bliver beregnet på en mere nuanceret og tidssvarende måde end det er tilfældet i dag hvor man kun tager højde for bilens kollisionssikkerhed

det har betydet at flere virksomheder ikke har kunnet leve op til kravene

er blevet afmeldt registrering hos skat det har givet en uoverensstemmelse mellem den gældende lovgivning og praksis

det her lovforslag bliver energiafgifterne gjort tidssvarende så loven og praksis stemmer overens det her lovforslag giver mere ensartede regler og mindre bureaukrati i den offentlige sektor samtidig med at måden hvorpå vi registrerer køretøjer bliver gjort mere effektiv og tidssvarende

at de her stigninger i afgifter og gebyrer skal modsvare administrative omkostninger sådan var det vist

derfor vil jeg spørge herre thomas jensen hvordan kan det så være at der opstår et nettoprovenu

det vist åbenlyst for enhver at

ikke svarer til at betale de omkostninger

er det helt reelt at der også sker en prisstigning på det område

gældende for papegøjepladerne som i dag har en pris på en hundrede og tres

rimeligt at man sørger for at skrue op sådan at det der bliver betalt

dækket de omkostninger der er til det her

og vi får gjort afgiftssystemet enklere og priserne mere ensartede

i dag er det jo simpelt en jungle af forskellige knopskydninger og der er blevet indført forskellige priser nu får vi

landet og har langt ind til aktiviteter til uddannelse og så videre og derfor vil jeg spørge ordføreren om han synes det er en god ting over for de unge

at de nu skal til at betale fem hundrede

der sker nogle ændringer i opadgående retning

hæfter sig jo ikke ved de steder hvor afgiften bliver fastholdt og slet ikke

nummerplader hvor der sker en afgiftsfritagelse

siger vi at de bliver gjort gratis så på den måde synes jeg at herre kristian

se lidt mere frisk på forslaget og se om venstre ikke kunne støtte det samlede forslag

afgiften på knallerterne

være ved at udlevere pladerne så derfor synes jeg det er helt reelt at man skruer op for prisen på det område også

huske da man i folketinget diskuterede hvad

at få et knallertbevis der blev prisen fire hundrede og tyve

det var rigtig mange penge i deres økonomi hvordan hænger det så sammen med at man nu siger at

så mange penge altså hvad er logikken i det er

jo også dækker over at der er en lang række af priserne som forbliver uændret og

niveau hvor en lang række af priserne ligger og på den måde for den almindelige bilkøber

hvorfor er det at man ikke har sørget for at

hvor der faktisk bliver lavet en afgiftsfritagelse og det er for eksempel

det her lovforslag som vi behandler nu indeholder flere forskellige ting hvoraf de fleste er ganske positive men der er også nogle ting i forslaget som vi i

gerne starte med at nævne nogle af de positive positive ting i

digital motorregistrering som jeg synes er rigtig positiv man justerer reglerne så det bliver sådan at

autoriserede nummerpladeoperatører både kan ind og afregistrere nummerplader og det synes vi

rigtig mange positive høringssvar på den del så det er noget vi kan støtte så er der ændringen af reglerne for forholdsmæssig registreringsafgift ved leasing hvor man åbner for skifte af leasingtager og det mener jeg også er helt fornuftigt

ved andre omregistreringer kun giver tre hundrede og firs kroner så hvis formålet

det lidt uden for skiven når man pludselig mener det skal koste

af reglerne om fradraget i grundlaget for beregning af registreringsafgift efter bilens sikkerhed altså den der euro ncap

tilpasses nye målemetoder og det synes jeg også er ganske fornuftigt

virksomheders mulighed for forbrugsregistrering

alle de tiltag er som sagt noget vi kan støtte fra dansk

det er den del hvor man nu laver en række stigninger som

af prisen er ifølge lovforslaget at man ønsker at forenkle og udligne priserne men sjovt nok

det kun en regulering i opadgående retning og kun et enkelt sted

der stiger prisen til tolvtusinde

et endeligt opgør fra regeringens side med det skattestop

en fremregning af priserne fra nitten to og halvfems til i dag som gør at man får den store prisstigning så

må bare slå fast at det er skattestoppet man endeligt vil gøre op med

er det jo lidt dobbeltmoralsk når man tidligere kritiserede det tidligere flertal for at det kostede fire hundrede og tyve kroner for et

papegøjenummerplader ligger mellem

i dag er det også gratis at omregistrere til en ny ejer eller bruger hvis det for eksempel er fra den ene ægtefælle til den anden det skal fremover koste tre hundrede og firs

er igen en prisstigning for at være bilist i danmark alt i alt gør disse stigninger at det bliver dyrere at være bilejer i danmark og det er vi i dansk folkeparti imod hvis målet reelt var at

skatteprovenu neutralt men det har man så valgt ikke at gøre det er noget vi godt kunne tænke os i udvalgsbehandlingen

påvirke i lovforslaget så det trods alt bliver udgiftsneutralt

vi ligesom venstre gerne vil bede om at få forslaget opdelt så vi kan få lov til at stemme for de positive ting og

registrering af køretøjer og registreringsafgift på køretøjer og forbrugsregistrering af energiafgifter samlet set forventes lovforslaget at

for skat det synes er en vigtig pointe at slå fast

i sidste ende medfører lettelser også for erhvervslivet og dermed jo i sidste ende også for den enkelte forbruger i lovforslaget indgår der forslag om regler der skal bane vejen for den digitalisering af arbejdet med at registrere køretøjer som skal finde sted her i løbet af to tusind og tolv der indgår også regler

forenkling og udligning af priserne for registrering af køretøjer og for nummerplader og et tredje element er endelig

at reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift ved leasing bliver smidiggjort

muligheden for at skifte mellem leasingtager og leasinggiver i en godkendt leasingkontrakt desuden indeholder forslaget

en klargøring af reglerne om hvem der hæfter for betaling af registreringsafgift af et køretøj idet der verserer en række sager ved domstolene der viser at reglerne ikke har været hensigtsmæssige endelig er der

lovforslaget en justering af reglerne om forbrugsregistrering efter energiafgiftsloven

nævnt flere ting i forhold til at det her bare skulle være

slå fast at der er tale om at det giver en varig provenugevinst efter korrektioner på omkring ti million kroner

to og halvfems og der er immervæk sket relativt meget de sidste tyve år så derfor synes jeg måske at det er en lidt søgt forklaring men det er rigtigt at der er et provenu men det er et relativt begrænset provenu og for mig at se er det helt rimeligt at vi nu laver

den almindelige prisudvikling men det er jo netop også det som ligger fast

stor forskel på det netop i og med at ønskenummerpladerne bliver relativt

også lytter og netop lægger op til en forsimpling af reglerne

svært ved at forstå hvorfor folk kan have den store modstand

man fået den politik at man ikke ville lade skatter og afgifter og gebyrer stige mere fremover

kun en uge nu stiger skattetrykket jo så yderligere for bilejerne i

hænger det sammen synes sfs ordfører når man for en uge siden

komme nye skatter og gebyrer til borgerne og så

sådanne afgifter så bare en enkelt ting yderligere som jeg

indeksering eller hvad med papegøjenummerpladerne som for nogles vedkommende

firs kroner det er vel heller ikke bare en indeksering jeg ved ikke hvor meget

befolkningen at man gik ind for at der ikke skulle komme skattestigninger

jo

i berlingske tidende som jo netop gik på

danske samfund efter ti år med borgerligt styre hvor man ikke har kunnet forholde sig til nogen skatter og afgifter hver gang der

skatter og afgifter der steg under den borgerlige regering på trods af et skattestop

kommer fra den borgerlige side af salen salen når vi så tager det her konkrete forslag

stiger fra halvfems kroner til fem hundrede og halvfems

og halvfems kroner for en knallertnummerplade er relativt billigt

regering var evindelige skattestigninger sandheden er at det var skatte til finansiering

ideologisk felttog imod privatbilismen imod bilismen som helhed det har vi set i

i skulle beskatte mobilitet den faldt heldigvis med et brag nu forsøger man det så i mindre skala med at opkræve et merprovenu fra bilismen som helhed det er nok det sidste der er brug for i den økonomiske situation vi står i i øjeblikket

uforståeligt at vi er nogle der ikke kan støtte det her så er det i

til at det skal være dyrere at være dansker

thomas jensen det her med grænsenummerplader

der bliver sænket ja men hvis man læser

giver et provenu til staten indledningsvis på tyve

den varige provenugevinst på omkring ti million kroner

bare en enkelt ting i forhold til det her med den almindelige dansker som venstres ordfører nu kører

prisen for en almindelig nummerplade som den almindelige dansker

prisændringerne vedrører alene særlige

man i tyve år ikke har reguleret dem jeg synes faktisk det er en rimelig betragtning så bare lige en

i forhold til det her med registreringsafgifter og skatteomlægninger mig bekendt lovede den tidligere

se på registreringsafgifterne der var behov for en omlægning og hvad endte det med nul og niks ingenting præsterede man fra borgerlig side nu har regeringen sagt vi vil se på en registreringsafgiftsomlægning

modsat hvad den tidligere borgerlige regering snakkede om

så i forhold til skatteomlægningerne faktum er at

skatter og afgifter op så det der skattestop var

og at virkningen i finansåret to

egentlige provenu er eksempelvis på tyve million kroner om

nogle penge som virksomhederne skal ud og betale i en situation hvor mange af dem slås med for store omkostninger

jeg vil så godt kvittere for at herre jonas dahl nævner det

af registreringsafgiften det hilser vi da meget velkommen og jeg noterer mig at regeringen i regeringsgrundlaget

i kølvandet på betalingsringen så det bliver desværre ikke en provenuneutral omlægning

folketingstidende a

lovforslaget forventes at give en umiddelbar

og en varig provenugevinst efter korrektioner på ti million

bare for at slå endeligt fast at det er

set en helt rimelig regulering der nu for eksempel i forhold til ønskenummerpladerne efter tyve år reguleres

man gerne vil italesætte fra borgerlig side jeg må bare minde om

gang på gang på gang indeksregulerede og brugte nogle andre argumenter for at omgå et skattestop jeg vil gerne stå frem her og sige at vi ikke har en ideologisk tilgang til at der skal være skattestop for

gud tid og evighed ligesom den tidligere borgerlige regering havde men jeg synes faktisk det her er en fair og rimelig omlægning som i sidste ende kommer danskerne til gode

ikke nogen principielle problemer andet end det at vi har en hel del debatter med regeringen i øjeblikket om

statens fremtidige økonomi herunder hvordan

men det er et lille beløb ti eller femten million kroner

derfor ikke nogen stor brik i de samlede diskussioner vi har med regeringen i i øjeblikket om den fremtidige økonomi og hvad der er muligt at bruge til velfærd men da vi nu har den debat med regeringen og den ikke er afklaret

afhængige af de samlede aftaler

og tidsler det kan jo være lidt svært at tage stilling til sådan noget når regeringen insisterer på at blande det sammen

har været rejst tidligere af venstres ordfører om at forslaget splittes op sådan at det er muligt at stemme for det der

et digitalt motorregister

de gebyrstigninger som regeringen lægger

set med vores briller de tidsler som er i det her forslag det bliver i høringssvaret

meget mere end halvtreds kroner at producere en nummerplade til en bil

firs kroner vi er tilhængere af at folk betaler den brugerbetaling som er nødvendig for at

producere en ydelse i større udstrækning sågar end i dag men vi er ikke tilhængere af at man opkræver et gebyr på elleve firs kroner for noget der kun koster en brøkdel af det

betragter vi som en skat og vi betragter dette forslag som en skatteforhøjelse vi går ikke ind for skatteforhøjelser vi går ind for lavere skat i danmark betaler man verdens højeste skatter og vi vil have det skattetryk ned og derfor kan vi ikke stemme for det her forslag som det ligger her men vi opfordrer ministeren til at opdele forslaget så man kan stemme for det gode

få punkter der skiller og det er jo også rimeligt nok i

lovforslaget går kort sagt ud på at foretage en

primært tekniske justeringer af reglerne om registrering og beskatning af køretøjer

justeringer af forbrugsregistrering af virksomheder efter energiafgiftslovene det primære formål er altså at justere regler der ligger til grund for den kommende udlægning af opgaven med registrering af køretøjer og håndtering af nummerplader til forhandlere leasingvirksomheder og synsvirksomheder og det er også det jeg fornemmer at at hele folketinget sådan set

sikrer vi en forenkling af priserne på registrering af køretøjer og

reglerne om hæftelse for registreringsafgift

gøres tydeligere reglerne om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift ved leasing

gøres lidt enklere og til sidst

reglerne om forbrugsregistrering efter energiafgiftslovene mere mere tidssvarende

fornuftigt lovforslag jeg respekterer fuldt ud at der er

det må vi jo så også fortsætte debatten om

for den brede tilslutning til til de justeringer som som jeg mener er helt centrale i øvrigt ser

den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside